flest og bedst ved at hjælpe i nærområderne det er også derfor at danmark sidste år var i topfem over donorer til ofrene for syrienskrisen vi er et af de få lande der lever op til fns målsætning om

udviklingsbistand ligesom vi er blandt de lande i verden der flittigst stiller op når der kaldes på internationale styrker til verdens brændpunkter

jeg nævner det her fordi det står lidt i kontrast til det billede som nogle søger at tegne af danmark

danmark er et land der løfter og tager ansvar og mere til vi modtager også selv mange flygtninge

tro på at det hele bare går os forbi derfor skal vi have antallet af asylansøgere

det er derfor regeringen fører en konsekvent udlændingepolitik derfor skal vi gøre det billigere at håndtere flygtninge det er blandt andet derfor vi har indført en integrationsydelse den tager toppen af flygtningeregningen

tyve altså om få år betyder integrationsydelsen at regningen bliver to milliard kroner lavere

også derfor at vi skal have langt flere flygtninge væk fra offentlig forsørgelse og ud i job det er regeringens højeste prioritet her og nu

for at flygtningekrisen ikke kommer til at udgøre et permanent problem for vores samfund for vores økonomi

situation der kræver ekstraordinære løsninger i dag er det kun tre ud af ti flygtninge der er i arbejde efter tre år i danmark det skal vi gøre meget bedre det er en bunden opgave derfor vil vi gerne gøre

den myte at man ikke kan få et job hvis man ikke taler dansk det er en myte der ikke holder der er i tusindvis af østeuropæere der arbejder i danmark uden at have danskkundskaber der findes job som man kan bestride uden at kunne dansk i virkeligheden kan det måske være omvendt

for virksomhederne at ansætte flygtninge i dag er det mere end almindelig administrativt tungt og vi skal finde løsninger der gør at også flygtninge med få kompetencer kan komme i job med det samme det og mere til vil regeringen tage op i trepartsforhandlinger med lønmodtagerne og arbejdsgiverne og i drøftelser med kommunerne vi har jo i danmark en

lang tradition for at lønmodtagere arbejdsgivere og christiansborg sammen indgår trepartsaftaler om væsentlige samfundsspørgsmål det er en god tradition den vil regeringen forsøge at genskabe det er netop i en situation som den vi står i nu at trepartssamarbejdet må vise sit værd samtidig vil regeringen aftale konkrete tiltag med kommunerne så de meget store opgaver kommunerne står med kan løses billigere og mere effektivt

med kommunerne med et fælles sættemøde på torsdag og det er ambitionen at disse forhandlinger kan føre til konkrete initiativer der her og nu styrker beskæftigelsen blandt flygtninge markant det er også hensigten at aftalerne indgås så betids at vi kan vedtage følgelovgivning her i folketinget inden

fra statsministerens side var der jo en en række områder

både presset på den danske model jeg antager at det er social dumping

fælles forudsætninger og muligheder for at skabe vækst for dermed at skabe arbejdspladser at der er flere der skal ind på arbejdsmarkedet og at flere skal have en en ordentlig uddannelse

nævnt som et et arbejdsområde nu må vi så forstå

ensidigt fokus på integrationsopgaven og det er ikke integrationsopgaven vi skal

vi er helt enige om at forudsætningen for at integrationen kan lykkes er at flere kommer i arbejde

selv lige fremlagt et integrationsudspil

som handler om at få alle til at arbejde fra dag et og få vendt rækkefølgen så man kommer på arbejde i stedet for at komme på

hvor vigtigt det er at alle alle kommer i arbejde og at vi får vendt den kedelige udvikling

til gengæld gerne vil diskutere

de ufaglærte der mangler kompetencer

danske lønmodtager som har haft et hårdt arbejdsliv med et dårligt arbejdsmiljø hvordan vil statsministeren sikre at trepartsforhandlingerne også kommer til at adressere og håndtere de udfordringer som

én problemstilling og tanken om at lave en aftale

at starte et forløb med arbejdsmarkedets parter på torsdag er at starte et længerevarende forløb som adresserer de forskellige udfordringer danmark

jeg er helt enig i at vi ud over de udfordringer

så har en stribe udfordringer vi har lavet en erhvervsuddannelsesreform vi har en ambition om at fem og tyve procent af en ungdomsårgang skal gå direkte fra folkeskolen og ind på en erhvervsuddannelse

er praktikpladser nok vi kan se på vores befolkningsfremskrivninger at vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft om

opkvalificerer vores arbejdskraft der er

en stribe temaer og dem ønsker regeringen at diskutere

flygtninge og deres arbejdsmarkedsdeltagelse så er det fordi det er et helt akut problem og vores evne

at adressere det har betydning for vores løftekraft i

tre ud af ti flygtninge der er i beskæftigelse efter tre år hvis man forestiller sig at vi

i stand til at løfte den andel bare op til det niveau vi har for ikkevestlige

her samfund som i forvejen er et for lavt niveau men hvis vi

det derop så vil vi i

milliard kroner i ekstra råderum

derfor vi starter i det hjørne men det er jo med henblik på at bevæge os ud af det hjørne og også diskutere de andre ting som spørgeren spørger

at have fokus på beskæftigelsen fra dag et er er noget af det der er er forudsætningen for om vi lykkes med med det her eller ej

at man i trepartsforhandlingerne også kan komme til at tale

på praktikpladser behovet for voksen og efteruddannelse at sikre et ordentligt arbejdsmiljø at

hånd om dem der er nedslidte er at man finder en løsning på en integrationsudfordring som både

jeg har nævnt nogle af dem her og dem har vi et ønske om at diskutere med arbejdsmarkedets parter men jeg kan også se at det helt altoverskyggende akutte problem er det forhold at der er kommet i tusindvis til danmark på meget kort tid på meget kort tid

potentielt at knække vores samfund hvis ikke vi får det håndteret både økonomisk fordi det trækker hele vores råderum ud og menneskeligt socialt værdimæssigt og derfor

min prognose er jo ikke at vi ikke kan bevæge os ud af det hjørne altså mit udgangspunkt er jo

er det med en oprigtig vilje til at gøre det bedre i morgen som vi gjorde dårligt i går og det har en hastende karakter for hvis vi skal lave lovgivning i folketinget der følger op på det her skal det på plads i indeværende samling det er derfor vi starter der og min prognose er ikke at det ikke lykkes min prognose er

håndtere flere samfundsudfordringer på en gang

på christiansborg eller blandt arbejdsmarkedets parter kan tillade os det privilegium kun at have fokus på en befolkningsgruppe og et hjørne af vores samfund når vi ved at der er en række danske lønmodtagere der hver eneste dag oplever et arbejdsmarked som indebærer forhindringer og udfordringer jeg er meget meget optaget af at vi får løftet uddannelsesniveauet i danmark fordi vi godt ved her på christiansborg at hvis vores ufaglærte skal kunne klare den globale konkurrence

skal de have lov til at dygtiggøre sig så skulle vi ikke sagt i al venskabelighed komme lidt væk fra hjørnet og løse de forskellige samfundsudfordringer der

skandaløst nedslående resultater til følge

møder dagligt virksomhedsledere som giver udtryk for en ambition om at påtage sig et ansvar her men som har svært ved at udleve det i praksis fordi de bliver mødt af et

bureaukrati der ikke kan håndteres det er vi simpelt hen nødt til at insistere på skal gøres anderledes

skal diskutere de andre ting det skal vi også men det er fordi det her har en hastende

jeg i øvrigt er enig i at sige at vi er nødt til at vende udgangspunktet om altså udgangspunktet er at man står til rådighed for arbejdsmarkedet

ikke gjort med at sige det vi er nødt til at udvikle nogle modeller der gør at det kommer til

vi starter der og bruger den første fase af den

det er så vitalt et samfundsområde når det er så afgørende for hvordan danmark udvikler sig at vi får integrationen til at køre hvorfor har regeringen så ikke fremlagt sit eget udspil regeringen har

kulør at vi mødes ved bordet og får fundet løsningerne jeg synes det er vil

sige bemærkelsesværdigt at en statsminister taler alvoren op men endnu ikke har lagt et konkret udspil frem og det må vi så forstå er overladt til arbejdsmarkedets parter jeg har stor tiltro til arbejdsmarkedets parter men jeg kunne godt tænke mig at komme en lille smule tættere på processen

at vi startede med de forskellige udfordringer der er og og jeg kunne

på vegne af de danske lønmodtagere der måtte opleve et arbejdsmarked som også byder på udfordringer for dem uagtet integrationsudfordringen om der er en garanti for ligegyldigt hvordan integrationsdiskussionen måtte forløbe at vi også når dem

kvinde der har arbejdet på rengøringsområdet i mange år og som nu oplever at kroppen er ved at være slidt

kvinde som brændende ønsker sig en praktikplads for at kunne få den faglærte uddannelse både han hun og danmark har behov for en diskussion i trepartsforhandlingerne med andre ord

enighed om en analyse af nogle udfordringer

jo hele formålet med trepart

at det ville forstyrre processen hvis det var sådan at regeringen lagde færdige gennemarbejdede forslag frem og

jo ikke noget godt ud af er det så sådan at

regeringen møder op med et blankt papir på torsdag nej det er det ikke det vil være sådan at vi på det trepartsmøde på torsdag præsenterer parterne og dermed selvfølgelig også offentligheden for regeringens analyse og for regeringens bud på hvordan vi håndterer de problemstillinger vi har så bliver der spurgt til om jeg vil give en garanti for at alle andre samfundsproblemer også håndteres i trepart den garanti jeg kan give er at alle de samfundsproblemer jeg selv har identificeret i regeringsgrundlaget

kommer vi til at gøre noget ved og ideelt set kommer vi til at gøre noget ved det i et samspil med arbejdsmarkedets parter er det præcis i den institution der hedder trepart ja det håber og tror jeg men det beror jo i sidste ende også på evnen til at kunne levere resultater og det er derfor vi starter der hvor vi starter med det tungeste mest akutte samfundsproblem vi står med for hvis ikke vi får knækket den nød båndlægger vi hele det råderum der er i dansk økonomi en årrække frem så risikerer vi at knække vores samfund at sammenhængskraften smuldrer

opstår værdimæssige skel at tolerancen i vores befolkning går i bakgear

tænker os om kan vi også godt

samtidig sende det signal at hvis danske lønmodtagere og arbejdsgivere ikke løfter den opgave som christiansborg ikke magter at løfte så bliver der ikke i trepartsinstitutionen mulighed for at diskutere de andre udfordringer som helt almindelige danske lønmodtagere oplever

deres arbejdsliv

jeg også gjort med det udgangspunkt

nogle blev tegnet et billede af at det nærmest var en gave at der kom en flygtningestrøm ind over grænserne det kunne løse vores demografiske problemer det kunne løse vores langsigtede problemer med at vi mangler arbejdskraft man så nærmest for sig at disse mennesker kunne gå direkte ud i forskningsafdelingerne

og repræsenterer viljen til at håndtere flere ting på én gang

i ét hjørne med én væsentlig samfundsopgave hvis man samtidig kan se

er andre opgaver der ikke bliver løftet og derfor

en opfordring til at få et bredere syn på

sætte gang i en længerevarende proces med arbejdsmarkedets parter

kan opbygge den tillid der gør at vi kan løse ikke bare ét men flere vigtige

vi starter altså med det problem som er mest påtrængende jeg synes at

logisk at løse de sværeste problemer først det ser vi så forskelligt på historien må jo dømme om det er en klog strategi jeg har lagt

sammenhængskraften i danmark vil knække

hvis ikke integrationen bliver bedre end hidtil men det her med at sammenhængskraften i danmark vil knække i alle dimensioner er jo rigtigt når vi ser på den samfundsudfordring vi står

han sagde i sin åbningstale om at hidtil er integrationen slået fejl efter en år i danmark er kun en ud af ti flygtninge i arbejde eller uddannelse og det er nedslående efter fire år er det kun en tredjedel og det er trist og af alle indvandrere fra ikkevestlige land er ikke engang halvdelen i arbejde selv om mange har været her i ti tyve eller tredive år det er dybt bekymrende jeg deler fuldstændig den indgangsvinkel at

sammenhængskraft i det danske samfund og og vores samfunds opbygning

jo på baggrund af at man regner med at der i år kommer femogtyvetusind flygtninge

på at der næste år kommer et lavere antal femtentusind som også året efter er tallet og året efter

to tusind og tyve er vurderet til

antal de kommende år otte og fyrre milliard kroner det er jo fuldstændig rigtigt som statsministeren siger at der er risiko for at det tager hele det økonomiske råderum ud og alt hvad vi skulle

brugt på den her opgave

med måske halvtredstusind mennesker

blev slået hul på europas ydre grænser er jo ikke bare et gensvar der hedder at nu skal folk ud at arbejde det er tre ting på en og samme tid

at vi skal gøre hvad vi kan for at nedbringe antallet af asylansøgere og migranter der kommer til danmark det er vi ikke

gøre hvad vi kan for at sikre vi skal

kan håndtere dem der så kommer på en fleksibel og hensigtsmæssig og ja

nu altså at krigen i syrien stoppede at grækerne begyndt at passe på den grænse de skulle passe på at tyrkiet levede op til den aftale eu har indgået så

danmark som er i danmark som har fået tilkendt flygtningestatus som konventionsmæssigt har ret til at søge familiesammenføring og derfor er det en bunden opgave at vi

også er nødt til at gøre noget mere for at prøve at få dem gjort selvhjulpne selvforsørgende så jeg står ikke her og giver et enkelt svar på et kompliceret spørgsmål og det synes jeg også at alle andre skal prøve at afholde sig fra

vi skal gøre flere ting på en og samme tid

også nødt til at angribe når man bruger ordene at vi satser på at der kommer femtentusind i

jeg gik til valg i to tusind og femten med afsæt i det tal at der kom

ikke udtryk for et positiv sats at der skal komme femtentusind

har slået helt fejl en og tyve integrationsplaner har man lavet siden nitten ni og halvfems en og tyve integrationsplaner og det er jo på baggrund af en og tyve integrationsplaner siden nitten

ni og halvfems at statsministeren i berlingske søndag siger hvor galt det står til

derfor jeg er interesseret i hvad man egentlig agter at gøre som er afgørende nyt

seks tusind flygtninge og familiesammenførte

femtentusind femogtyvetusind tredivetusind

hvor vi oversvømmer det danske arbejdsmarked med billig arbejdskraft til virksomhederne

eller hvad er det for et

har forsøgt i en og tyve integrationsplaner som lige pludselig nu skal lykkes på torsdag

og der findes ikke det værktøj i den virkelige verden der kan få det her problem til at gå væk

vi nødt til at gå ind i det og prøve at gøre noget ved det hvad er det vi skal gøre ja det vi helt grundlæggende skal gøre er jo at prøve

udvikle en vej for folk med ikkevestlig baggrund ind på arbejdsmarkedet som er ubureaukratisk

tager højde for at de ikke har

at oppebære en normal løn

jo masser af vi har firs til tyve ordninger vi har virksomhedspraktikordninger vi har

jamen vi har alle hånde ordninger mentorer og konsulenter og sagsbehandlere det man bare stilfærdigt kan konstatere er

jeg tror at en af grundene til at det ikke virker er at det er så bøvlet

være dedikeret ud over det helt sædvanlige hvis man er en lille virksomhed eller

man sige det virksomhedsbureaukrati den hr afdeling måske også en csr politik der gør at man går ind i det her

nødt til at forenkle det sådan at den brede underskov af små og mellemstore virksomheder i danmark

spørgsmål her være med til at udvikle en en hjemsendelsesstrategi hvor det handler om hvordan man sikrer menneskers kompetencer børns uddannelse

at det vi gør er med henblik på at de vender tilbage

med en syrisk flygtning der var i jeg tror det var virksomhedspraktik i den her virksomhed

tre år ikke fordi det nødvendigvis er realistisk om tre år men hvis nu at der er fred i syrien om om tre år

og det er vel det der er det helt afgørende

at vi virkelig skal fortælle de mennesker der får hjælp også i danmark

det perspektiv de skal have for fremtiden selvfølgelig skal vi hjælpe med

grundlag for at opholde sig legalt i danmark og så vil vedkommende stå til udsendelse så for mig handler det ikke om at gøre flygtninge til indvandrere for mig handler det om at gøre flygtninge selvforsørgende

jeg forsøgte at give et tal før hvis vi kunne løfte erhvervsfrekvensen blandt flygtninge op

for ringe niveau vi i dag har blandt ikkevestlige

brænder vi altså to milliard kroner af på forsørgelse af nogle mennesker som

derfor er det for mig en helt helt bunden opgave og den kan godt gå hånd i hånd med at vi så i øvrigt gør hvad vi kan for at begrænse antallet og den kan godt gå hånd i hånd med at vi også har en offensiv repatrieringspolitik

diskutere om man kan lave yderligere instrumenter eller incitamenter der gør at folk ud over deres opsparede kvalifikationer måske også har opsparede midler

som arbejdsløse danskere modtager og der skæres virkelig dybt

end fem tusind kroner

er en af de grupper som bliver hårdest ramt

det er dem som sidder derude nu og er bekymrede for kan vi nu betale huslejen hvis det her bliver til virkelighed det er dem der ved at det her vil få konsekvenser for deres børn

bekymring som jeg jo ikke synes at nogen børn skulle have nemlig

skal så finansiere en skattereform der betyder at skatten skal sænkes for

nogle som som statsministeren hvordan får man lige den idé

at man vil tage penge fra nogle af de borgere i vores samfund som har allermindst

er allermest udsatte og sårbare for at

nogle som som os og har statsministeren ikke den fjerneste bekymring når når for eksempel boligselskabernes landsorganisation regner med at omkring fjortentusind mennesker simpelt hen

hen betyder flere hjemløse

set bedre stillet end hvis ikke

tage et sådant arbejde

det der driver os det er jo en ambition om

flytte sig det er en ambition om social mobilitet det er en ambition om at det er bedst for børn at vokse op med forældre der går på arbejde frem for at vokse op med forældre der ikke går på arbejde

den samme tænkning der ligger bag integrationsydelsen som jo er et andet udtryk for kontanthjælpsloftet når vi taler folk der kommer ind udefra og

stilfærdigt lige minde om at uden for eksempel integrationsydelsen ville vi med den tilstrømning vi har af flygtninge i øjeblikket mangle to milliard kroner i

og tyve

prioritere og uden de to milliard

afskåret fra at gøre en række andre ting hvad enten det nu er at lave en hjemløsestrategi eller at gøre en yderligere indsats i

til vores narkomaner eller at udbetale en ældrecheck

derfor har regeringen den politiske ambition at vi ønsker at nedbringe antallet af mennesker på offentlig forsørgelse og at vi ønsker

øge antallet af mennesker der forsørger sig selv og vejen til det går

at lægge et loft over kontanthjælpen for at sikre at det kan betale sig

til efteråret og ikke til foråret som oprindelig

give skattelettelser og det er ikke rigtigt når spørgeren siger til sådan nogle som os

vi vil give i jobreformen er jo at lette skatten for folk med små

at der ikke vil være topskattelettelser i den kommende skattereform det er den ene ting

går ledige jeg tror ikke at den enlige mor som mister fem tusind kroner om måneden oplever det som en hjælp og jeg tror slet ikke at statsministeren selv

står der at man regner med at syv hundrede mennesker kommer i arbejde som følge af det her kontanthjælpsloft

hvordan forsvarer man en lov som får så voldsomme sociale konsekvenser for mennesker der har mindst i forvejen når man kun regner med at syv hundrede

vi har det paradoks at mens det går fremad med økonomien beskæftigelsen er steget med syvogtredstusind siden vi ramte bunden i to tusind og tolv har vi stadig væk ikke den tilsvarende beskæftigelsesfremgang blandt vores egne

østeuropa det er vi da nødt til at gøre noget ved for når vi taler om at gøre den enlige mor glad

er hvis hun kan få et arbejde så hun kan tjene sine egne

eget spejlbillede af en der står op om

det er jo det drej vi gerne vil give samfundet

bedømmes på en enkelt ting vi gør det skal jo bedømmes på den samlede effekt og

engang regeringen selv tror på at de her voldsomme nedskæringer

i har selv skrevet i lovforslaget at syv hundrede mennesker årligt vil komme i arbejde som følge af det

langt de fleste arbejdsløse drømmer om at få et job

jeg synes statsministeren skylder et svar til de mange mennesker

hvor lønnen ikke er prangende hvor man måske skal møde meget tidligt ind om morgenen hvor der måske er transporttid hvor man skal cykle fem

stiller det jobtilbud op imod

jo et helt konkret og individuelt valg det har også noget med psykologi at gøre

jeg kan bare konstatere at selv om vi

er en del af det der trækker den beskæftigelsesfremgang ikke danskere der kommer i job

en samlet strategi at sørge for at flere danskere på passiv forsørgelse kommer ind på arbejdsmarkedet og det at lave det her hvor vi både lægger et loft og giver en skattelettelse er en af vejene står jeg og garanterer at der ikke kommer topskattelettelser nej det gør jeg ikke men i

til den her diskussion om kontanthjælpsmodtagerne er det jo ikke topskattelettelserne der er

på op over flere hundrede millioner kroner det er et totalt uklart grundlag

regeringen agter at gøre det her på det er juridisk betænkeligt

direktiv som i forvejen er blevet underkendt kan statsministeren prøve at redegøre for hvorfor det er i orden at danskere

med internetforbindelser men også nu på mobilområdet skal kunne overvåges

i sædvanlig høring og de bemærkninger der kommer vil selvfølgelig indgå i de videre overvejelser når diskussionen overhovedet

det der driver overvejelserne er jo at sikre at en teknologiudvikling ikke kommer til at betyde at værktøjer vi har i dag fortaber vi fremadrettet vi har for eksempel

at vi har en lovgivning der også samler op hvis der sker et teknologiskred sådan at noget af den kommunikation kommunikation der i dag finder sted for eksempel på mobiltelefoner flyttes over på andre platforme det er det politiske motiv og så kan

ikke gå meget dybere ned i det fordi som sagt er der slet ikke fremsat noget lovforslag endnu

er et arbejde i gang det kommer i høring og så vil det jo efterfølgende også komme under behandling her

rikke hvilshøj som i dag er direktør i dansk it

det forslag den tegning som der ligger på nuværende tidspunkt er måske bedst beskrevet ved et billede af at det svarer til at hver eneste dansker fra nu af har en agent gående bag ved sig som tager notater og som lover ikke at offentliggøre de her notater medmindre der kommer en grund til det det vil sige at vi alle sammen per definition er under mistanke reelt set det er

liberal statsminister også her kommer til at forgribe sig på borgernes retssikkerhed respekten for at borgerne har ret til et privatliv at man når staten er under pres udnytter muligheden til at stramme yderligere op i forhold til overvågning

hundrede procent enig i at vi skal respektere vores grundlæggende ret

man har mulighed for efterfølgende mod en retskendelse hvis jeg var mistænkt for noget meget meget alvorligt for det

kunne indhente masteoplysninger på min mobiltelefon så man kan se

færdedes det

man logger indholdet af mine mobilsamtaler men man vil kunne se via den teknologi

går rundt og bruger med min mobiltelefon hvor jeg har været hvis ellers man kan få en dommers ord for at det skal man kunne se hvis begivenheden er alvorlig nok

er at sikre os at det vi kan i dag i

fremadrettet når teknologierne skifter når teknologierne skifter så det er ikke båret af en ambition om at vi skal tættere ind på folks privatliv eller vi skal ind og se hvad de har søgt på internettet det er båret af det vi

man havde af direktivet tidligere som blev

af bordet i to tusind og fjorten så så vil jeg da vælge

længere end det man gjorde før man

borgernes privatliv skal beskyttes at vi ikke skal rende rundt og have en fornemmelse af at vi har en agent i ryggen alle sammen

som udgangspunkt nærmest er under mistanke jeg går ud fra at det må være

her organisationer i møde nemlig at statsministeren herfra kan sige selvfølgelig er jeres bekymring her ubegrundet i kommer ikke til at skulle opleve regninger på op over flere hundrede millioner kroner

tidssvarende og effektive redskaber til at opklare og bekæmpe alvorlig kriminalitet herunder terror i en situation hvor teknologien udvikler sig så de beskyttelseshensyn den ambition vi har haft og som kan fanges ind omkring almindelig telefoni også kan opretholdes når man flytter sig fra telefoni

at vi selvfølgelig skal respektere vores alle sammens grundlæggende ret

til privatliv og uanset hvad vi gør

være forbundet med de nødvendige retssikkerhedsmæssige garantier

endelig at vi selvfølgelig ikke skal pålægge nogen unødvendige byrder det er det der ligesom er regeringens politiske platform og baggrunden for at der er sat et arbejde i gang som der nu er en offentlig debat om selv om det ikke er tilendebragt i regeringen

det må jo så være det udgangspunkt vi skal testes på

se i øjnene at halvfjerds procent af kollegaerne her jo rent faktisk bakker asylpakken op

det havde været let havde det problem ikke eksisteret det var svært for ti år siden det var det for fem år siden det også i dag men det positive hvis man nu skal prøve at kigge positivt på det og det vil jeg faktisk gerne

vi kan se ude i kommunerne at det går langt bedre

ikke alle steder men der er et eksempel som vejle hvor man i løbet af de sidste to tre år har flyttet beskæftigelsesgraden fra elleve procent til seks og tredive procent blandt flygtninge vi ser også langt flere

tosprogede danskere gå ind i frivilligt arbejde og være med til rent faktisk

nyt spændende samarbejde mellem kommuner og virksomheder et godt sted er i assens hvor

få flygtninge i gang i job og samtidig

er en udfordring men kurverne går op

små tretten procent færre erhvervsaktive i danmark

siden to tusind så vi kan måske også udnytte nogle af de flygtninge der kommer

hvilke konkrete initiativer har statsministeren

de beslutninger er truffet og afledt af det står vi så med en

udfordring som ville have været større

uffe elbæks asylpolitik der var

min men det er stadig en udfordring og hvis man så ligesom kan lægge det andet til side og

hvordan løser vi den så er vi jo allerede et skridt længere nede ad vejen

er en en svær opgave jeg er ikke i stand til inden for rammerne af en minut og femten sekunder

sådan her skaber man verdens bedste integrationspolitik jeg kan se at en af hovednøglerne til det er at

få folk i beskæftigelse og det er derfor at udgangspunktet for de drøftelser vi starter på torsdag

så tæt på rigtig ordinær privat beskæftigelse på en privat arbejdsplads som overhovedet muligt og så skal der bygges sprog og andre kompetencer op omkring det og det skal ske med afsæt i at man er på en en rigtig dansk arbejdsplads det gør det ikke alene men men det det er

og det engagement de har lagt for dagen men også

og dansk flygtningehjælp en lang række

hørt lidt om hvordan statsministeren tænker at arbejdsmarkedets parter bliver involveret i det men gør statsministeren sig nogle overvejelser om

røde kors har sat sig i spidsen for ved at lave det her netværk af

danskere der går ind og understøtter det er bare et praktisk eksempel på det

set helt enig i

opgave der er meget forskel på

skal stå med den altså hvis man lytter til spændvidden her i folketingssalen der er forskellige bud på om man kunne gøre

hegner danmark ind eller hvad det nu kan være men men uanset det

anden restproblemstilling tilbage og den har et omfang hvor man kun kan håndtere det hvis alle trækker med nøglen er arbejde det er derfor vi starter med arbejdsmarkedets parter men det er jo også et ansvar for os alle sammen hver især lige fra den lokale spejderforening

borgerforening og beboerforening og jeg deler

set det billede af at der bredt ude i den danske befolkning

en analyse af at vi står med en udfordring

i vores velfærdssamfund ethundrede og fyrretusind danske arbejdspladser er direkte hængt op på vores landbrugssektor

og det er jo altså lige fra

slagterier mejerier eksportsælgere

der udvikler bakteriekulturer med afsæt i mælk og andet det er jo hele den spændvidde som er med til at sikre danmark en enorm eksportindtjening og som

skabe vores velfærds og velstandssamfund det ønsker vi at give bedre og ikke dårligere muligheder derfor har vi ingen ambitioner om at lægge flere økonomiske byrder på tværtimod havde vi mulighed

men vi kommer ikke med skattestigninger hverken til den del eller andre dele

de kommer hurtigt i arbejde jeg er enig med statsministeren og socialdemokraternes formand i at det handler om at at det er vigtigt at man er en del af danmark og derfor skal man også bidrage

mange af de mennesker der er faldet ud af blandt andet vores dagpengesystem

reform tilbage i to tusind og ti der jo er endt med at mere end halvtredstusind mennesker har mistet retten til dagpenge og de er ikke alle sammen kommet i arbejde nogle er kommet i uddannelse men vi har også en hel del der ikke er kommet i arbejde

ny dagpengereform hvor beregningerne jo viser at vi taler om at otte tusind titusind mennesker fortsat vil falde ud af vores dagpengesystem fremadrettet

og det kræver jo mere end

skærer på ydelserne det kræver også at man kigger på spørgsmålet om opkvalificering og uddannelse

spørge statsministeren om statsministeren i trepartsforhandlingerne har en ambition om at forhandle forbedringer igennem så færre mennesker end de nu

der ligger med afsæt i den ambition meget man med fordel kan diskutere med arbejdsmarkedets parter

det handler jo blandt andet om at skabe det rigtige match mellem den arbejdskraft vi har og de arbejdspladser vi har

som sagt har vi haft en beskæftigelsesfremgang på nogle og tredstusind siden vi ramte bunden i to tusind og tolv

udtryk for at der er kommet det antal danskere i merbeskæftigelse

en del af de jobåbninger der er i danmark udfyldes af folk der kommer til udefra

være at de jobåbninger stod tomme men det var langt mere interessant hvis vi samlet set kunne føre en politik der gjorde at nogle af de mennesker der er placeret på kanten og så kan man være længere eller kortere

kommer man også til at diskutere

optaget af vækst jeg er sådan set også optaget af at dansk økonomi går fremad det skal

nogen tvivl om og når man kigger både på dansk industris og sådan set også arbejderbevægelsens erhvervsråds tal er det meget tydeligt at vi i to tusind og tyve vil mangle tredivetusind faglærte i danmark nu

østeuropæisk arbejdskraft men vi kunne også vælge at mange af de mennesker der netop er røget ud af arbejdsmarkedet som er ufaglærte og som har brug for at komme ind på arbejdsmarkedet igen får mulighed for adgang

og jobrotation er jo nogle af de midler vi kan bruge for at få folk ind på arbejdsmarkedet derfor

spørge om statsministeren vil gøre det her til et emne

på stedet og det ville også være underligt

grund til at være i dialog med arbejdsmarkedets parter men jeg tror det er flere ting på en og samme tid der er noget af det der handler om

understøtte de unges uddannelsesvalg vi har taget nogle skridt her på christiansborg med den nye erhvervsuddannelsesreform den skal følges til dørs hvis vi skal nå de her målsætninger om fem og tyve procent af en ungdomsårgang

og tredive der kommer en praktikpladsdimension på det

være et perspektiv når man tager en uddannelse og meget vel kan

en diskussion om hvordan vi anvender vores veu midler og andet for at sikre

folk der i dag er kompetente ufaglærte

til gengæld viser at vi også tager hånd om de mennesker der måske har arbejdet tredive år på det danske arbejdsmarked

og ikke har den rigtige kompetence i forhold til at komme i arbejde igen

der findes ingen enkle løsninger og derfor er en del af en fremtidig løsning jo også at der bliver ved med at komme arbejdskraft ind over landets

en del af europa lige så vel som danskere rejser ud den den anden vej jamen selvfølgelig får vi løst

forholde mig til den hypotese at arbejdsmarkedets parter skulle møde ind her på torsdag med en fælles analyse af at vi har et stort samfundsproblem

lade mit sind

forslag og løsninger der bidrager til at vi alle sammen berettiget kan tro på at vi hæver erhvervsfrekvensen blandt nytilkomne flygtninge

gode løsninger for boligejerne

at folk skal beskattes fra hus og hjem

forhandlingerne om et nyt system indtil efteråret det skal ses i en

og fem og tyve sammenhæng forstås og det synes vi

at se det i et større perspektiv vi troede jo så at det betød en automatisk melding

er grundskylden selvfølgelig også automatisk fastfrosset når nu det bliver

et år mere men det bliver der sagt nej til jeg tror skatteministeren sagde at

statsministeren så ikke enig med mig i at det løfte der så er givet er skattestigninger for åben skærm for hvis vi ikke gør noget ved det her hvis vi ikke fastfryser grundskylden når vi udskyder systemet så er det en skattestigning boligejerne

i fællesskab lavet et system hvor hvor vi ligesom lader nye

konservativt krav i finanslovsforhandlingerne at

boligejerne blev fritaget for det vi ellers i fællesskab

en løsning på om vi kan gøre det igen

det hele om og så

en ejendomsavancebeskatning der er det problem at i

til det provenu vi tager hjem i dag og det er jo penge vi har brugt vil vi komme til at skylde så helt enkelt er

ikke men lad mig sige det på den måde også for

positivt af at en af grundene til at vi har skubbet det her til efteråret

det giver en mulighed for at vi kan få en samlet velforberedt drøftelse om også dansk skattepolitik altså vi skal diskutere topskat og bundskat og så må vi også til den tid diskutere hvordan et nyt ejendomsvurderingssystem skal finde sin indpasning

en fremadrettet beskatning idet det dog er vigtigt at få sagt at vi jo har et skattestop frem til totusinde

bordet hvor vi tænker at det godt kan ske det ryster båden lidt

vigtigt for den diskussion vi skal have med hinanden og samfundet i det hele taget at vi også viser viser nye veje jeg glæder mig også rigtig meget til at tale skat her

og det kan statsministeren regne med at vi vil være særdeles konstruktive når det gælder om at danskerne

skal betale mindre i skat men men hvad er statsministerens melding så til de mange boligejere der nu sidder og tænker hvor mange år fortsætter det her bevidstløst altså er der en tryghed man kan se frem til for boligøkonomien

borgere i dette land for hvem boligskatterne er så høje at de må flytte fra hus og hjem det bliver resultatet nogle steder

mig også til efterårets drøftelser og jeg kan sagtens se nogle

charmerende træk ved de konservatives forslag

til at kunne levere de penge vi allerede har lagt ind i budgetterne og allerede har disponeret og stort set allerede har brugt der hvor jeg synes at der

en fælles ambition som vi så kan vende tilbage til er

at hvis man har råd til at købe et hus i den givne situation man er i så skal man jo også have råd til at blive siddende i det hvis ikke der er noget i ens situation der skifter altså

min egen politiske indfaldsvinkel til det og også det der vil være regeringens kan man sige

første stedfortræder troels ravn allerede er indtrådt som ordinært medlem af folketinget er der nogen der ønsker ordet da det ikke er tilfældet går vi til

pernille skipper laura

det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet og vi går til

det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling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

afstemningen er

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem tiltrådt af udvalget det er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

betragter jeg dette som vedtaget det er

handler nemlig om mange forskellige ting blandt andet

men en del af det handler så også om at tolke ikke nødvendigvis skal være fysisk placeret sammen med den tiltalte

der foretages videoafhøringer og det mener vi

et mindre men faktisk et meget stort problem i forvejen

temmelig store problemer med tolkningen i vores retssystem alt for mange ved

ikke hvad der foregår omkring dem når de er tiltalt

tolkene er ikke certificeret der er lavet rapport på rapport på rapport senest blandt andet fra institut for menneskerettigheder som viser at det er et rigtig rigtig stort problem hvis man så

går igennem vores retssystem uden at forstå ordentligt hvad der foregår og det er

damer og herrer ikke ikke retfærdighed der sker fyldest hvis man ikke forstår hvad der foregår i en retssal

det her ændringsforslag som tager den del ud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

ikke det men prisen for venstre

kontanthjælpsloft bliver altså et fattigere samfund

sænker rådighedsbeløbet for handicappede for hjemløse for enlige forældre og tusindvis af andre kontanthjælpsmodtagere og det er simpelt hen ikke rimeligt helt konkret vil kontanthjælpsloftet sætte en grænse for hvor meget man samlet kan modtage i ydelser fra det offentlige loftet vil særlig ramme børnefamilier og enlige forsørgere rigtig rigtig hårdt over fireogtyvetusind kontanthjælpsmodtagere i danmark vil blive ramt

de vil i gennemsnit få deres boligstøtte og særlige støtte reduceret

om man har råd til at bo i sin lejlighed eller ej det er de de penge de her mennesker

der er ikke noget billigere at flytte til de her mennesker har et problem

at dansk folkeparti og venstres kontanthjælpsloft træder i kraft vil have mange flygtninge som også skal have boliger

da også kan se i høringssvarene fra kommunerne

de må have misforstået noget for langt langt de fleste danskere kan det markant økonomisk at arbejde frem for at være

om de sociale sundhedsmæssige og selvværdsmæssige gevinster ved at tage et arbejde

højrefløjen arbejdsløse vil allerhelst have

fik vi at vide i valgkampen nu ved vi at skattelettelsen kunne være fjorten kroner om

fordi man netop har udskudt skattereformen

godt klar over at man teknisk set har gjort det sådan at det er boligydelsen og den særlige ydelse der sættes ned

jeg ved at df siger det hele tiden

det en smart taktik men for omkring femogtyvetusind fuldtidspersoner på kontanthjælp og ikke mindst

betyder det her altså at de har færre penge

til børnefødselsdage og ordentligt fodtøj

de betaler prisen for denne smarte taktik og det er fuldkommen urimeligt

at en enlig mor med to børn skal have

men ikke ved at sænke kontanthjælpen man bør

alligevel står vi så her skattereformen er blevet udskudt men det er kontanthjælpsloftet ikke

det største borgerlige parti

at man stemte på dansk folkeparti

kære dansk folkeparti var det virkelig

vi ved at venstre og

vi ved at beskæftigelseseffekten vil være meget begrænset vi ved at det vil give

altså tale om en jobreform uden job en skattelettelse uden lettelse for at sikre nogle

arbejde prisen for ingenting er massive sociale konsekvenser for udsatte mennesker og deres børn det støtter

det forstår jeg ikke

om kontanthjælp og forringelse af vilkårene for kontanthjælpsmodtagere hvor vi ikke har været enige og hvor man sådan set med lige så stor ret kunne

sådan en tale og det har jeg da også forsøgt på de gange lad det nu ligge ordføreren sagde at der der må være noget de borgerlige har misforstået når vi taler om at det her

skal føre til flere i arbejde og at det skal kunne betale sig at arbejde men ordføreren har sikkert læst at man selv forventer at der kun kommer syv hundrede i arbejde som følge af at man generer

femogtyvetusind mennesker og forringer deres livsvilkår hvad tænker ordføreren om

hvad der blev lavet i nullerne og finde ud af at det

under en socialdemokratisk ledet regering for da blev færre fattigere

jeg synes at prisen er rigtig rigtig høj for de der få mennesker hvis det hele taget kommer nogen i arbejde og at man sætter så mange mennesker enlige mødre

det kan være mentorordninger som man i øvrigt også har forringet det vil sige

det vi gjorde så det hjælper ikke

penge fra folk der har svært ved at komme i arbejde

at halvfjerds procent af kontanthjælpsmodtagerne ikke er jobparate hvordan forventer man så at

ikke er jobparate kan komme i arbejde bare ved tager penge fra dem det forstår

mange mennesker ikke kan betale sig at tage et arbejde

en relativt lav aflønning eksempelvis

nittentusind kroner jeg venter spændt

til løsning af den udfordring

mellem at være på kontanthjælp

tage et arbejde og bidrage til det velfærdssamfund som vi alle sammen

ikke være en rimelig forskel økonomisk på at være offentligt forsørget

det svare sig for alle kontanthjælpsmodtagere at tage et arbejde det vil sige

de borgerlige med venstre i spidsen

vi har vist at det her kunne virke og vi har rent faktisk

nogen der kommer i gang er det rimeligt at man gør

det indtryk ordføreren giver og det

beklageligt så

det betyde at en enlig mor med to børn før husleje men efter skat vil have syttentusinde og firehundrede kroner at leve for

er nogen dans på roser

forsørge sin familie er det

mange mennesker vil få det rigtig rigtig svært

en rapport fra to tusind og fem

kan vi jo altid diskutere om man kan leve for det eller ej jeg konstaterer bare

får det rigtig rigtig svært og det vil vi simpelt hen ikke være med til

derfor er det en helt forkert vej at gå og det er helt forkert at skabe så meget fattigdom

betyde at en del mennesker

jo ret interessant at se

her mennesker vi er interesseret i at de her mennesker ikke kommer til at leve i fattigdom vi interesseret i at man ikke rammer enlige mødre at man ikke rammer alle de her femogtredivetusind børn at man ikke rammer de handicappede

rigtig glad for at man kommer herop og forsvarer selv om jeg

dengang interesserede sig for de her mennesker og fik dem i gang og det de manglede af redskaber gav

gjorde i nullerne og det er det de gør nu og jeg glæder mig til at fru marlene harpsøe kommer over og forklarer mig det for jeg forstår ikke

og fem og tyve timersreglen blev afskaffet af den tidligere regering er antallet af kontanthjælpsmodtagere steget vi mener ikke i dansk folkeparti at det er et mål i sig selv at være på kontanthjælp det er både bedst for den enkelte og for samfundet

i arbejde og at man kan forsørge sig selv og sin familie

optagede af at de skal i uddannelse og job og det kan kontanthjælpsloftet bidrage til for os i dansk folkeparti er det afgørende at det skal kunne betale sig at arbejde det er ikke nogen nyhed sådan som nogle ellers prøver at gøre det til her i folketingssalen i dag det skal med andre ord ikke være mere økonomisk fordelagtigt

at være i arbejde

skal man arbejde og ikke forsørges af det offentlige det er ikke et mål i sig selv at være på kontanthjælp det er godt at

arbejde det giver både øget livskvalitet og selvværd

at indføre et kontanthjælpsloft der sikrer at det netop bedre kan betale sig at arbejde for en typisk familie et ægtepar med to børn

to hundrede kroner mere til rådighed om måneden såfremt de er i arbejde frem for at på kontanthjælp loftet kommer også til at gælde for personer der modtager uddannelseshjælp og integrationsydelse og de personer

er svagest som indgår i ressourceforløb er ikke omfattet af loftet hvilket er vigtigt for os i dansk folkeparti at pointere samtidig indfører vi et skærpet krav om at man som kontanthjælpsmodtager selvfølgelig skal stå til rådighed

og det betyder at man skal være i arbejde i minimum to hundrede og fem og tyve timer på en år for at få udbetalt den fulde kontanthjælp det vil øge incitamentet til at tage et arbejde frem for at være på kontanthjælp samtidig

vi gerne pointere at personer med en så begrænset arbejdsevne at kommunen ud fra et skøn vurderer at de pågældende ikke vil kunne arbejde to hundrede og fem og tyve timer

dette skærpede krav ugifte personer der modtager uddannelseshjælp på

su niveau eller integrationsydelse omfattes heller ikke af to hundrede og fem og tyve timersreglen

regeringens udspil på området lagde i første omgang op til at unge der

men dansk folkeparti har sikret at denne gruppe ikke

ferie med familien som jeg tidligere har nævnt er det ikke et mål i sig selv at være på kontanthjælp med et kontanthjælpsloft medvirker vi til at skabe et

det er positivt derudover

det her med hvor mange midler man har

er og bliver en midlertidig ydelse som man modtager det er ikke meningen at man skal leve hele sit liv på kontanthjælp

ikke levet op til de forpligtelser som

man får i en overgangsperiode fordi det er en forbigående situation jeg hørte

nu er det jo ikke nogen nyhed og det er det heller ikke talerstolen i dag

meget længe har arbejdet for

det kontanthjælpsloft som vi i sin tid

parti der garanterer at det under en borgerlig regering ikke kommer til at gå ud over mennesker der ikke kan forsvare sig selv

vil ramme meget meget

at bestride et job

er det jo sådan at man kan undtages fra to hundrede og fem og tyve timersreglen

man ikke har mulighed for at

påtage sig et arbejde inden for en rimelig periode at

er det også vurderingen at der faktisk er en ret stor andel af dem som er aktivitetsparate

men hvad så med alle de andre der ligger derimellem og hvad er udsigterne til

i helt umulige situationer uden hensyn til hvad speciallægerne siger og uden hensyn til hvad de mennesker

kontanthjælpen skal ikke sænkes hvis der skal være en øget økonomisk gevinst ved at arbejde skal den findes ved for eksempel at sænke bundskatten

nu er det jo sådan at vi hele tiden har ment at man ikke skulle skære i kontanthjælpsydelsen

set heller ikke det gør vi jo faktisk heller ikke med den aftale vi har lavet og med det lovforslag som ligger her det som man gør

at man lægger et samlet loft over de ydelser som man kan modtage

man er på kontanthjælp eller integrationsydelse eller uddannelseshjælp

krav om at man skal arbejde minimum to hundrede og fem og tyve timer om året hvis man ikke ønsker selvfølgelig at blive modregnet

eller få nedsat sin kontanthjælp efter det

at det folkeparti er det ikke lidt for smart og mon ikke vælgerne

dahl og herre rené christensen som er finansordfører har været ude at fortælle at dansk folkeparti støtter at man genindfører kontanthjælpsloftet så det er ingen nyhed og det står vi gerne på mål for nemlig at vi fortsat mener at det er en god idé at genindføre

ved hvor meget det her giver og hvis det giver nogle penge

bruges til skal de bruges til skattelettelser til de rigeste som vi har set dansk folkeparti

og så vil jeg gerne spørge hvad har de enlige mødre gjort dansk folkeparti de enlige mødre er en af de grupper der bliver allerallerhårdest ramt af det her forslag det er flere tusinde kroner som en enlig mor kan komme til at miste på grund af det her

laustsen jo udmærket godt at det er en vurdering af hvad kontanthjælpsaftalen har af betydning i forhold til hvor mange der kommer i arbejde men det er jo ikke det i sig selv som skal give den store jobvækst her i danmark og

er at det skal kunne betale sig at arbejde det skal ikke være sådan at man har en økonomisk gevinst ud af at være på kontanthjælp frem for at være på arbejde tværtimod skal

give det økonomiske incitament at man tænker

da hvis ikke fru marlene harpsøe ved det at vil stille beskæftigelsesministeren de samme spørgsmål under udvalgsarbejdet så vi kan få at vide hvad konsekvenserne af lovforslaget

og man allerede har sagt ja inden vi er færdige med første behandling men jeg kan høre at fru marlene harpsøe har sagt og lært udenad at kontanthjælp er en korttidsydelse og den skal man ikke være på hele tiden nu har dansk folkeparti jo ikke stor succes

kræve dagpengeperioden afkortet og se konsekvenserne af det er det også sådan at man opererer med at der skal være en

fuldstændig ærlig om men samtidig

det vi behandler her i dag er at vi skal gøre hvad vi kan for at skabe nogle incitamenter til at man ikke er på kontanthjælp hele tiden men at man faktisk kommer i arbejde får et bedre selvværd og en bedre selvopfattelse

nogle penge som der ikke er nogen andre der har givet via deres skat men altså

den enlige mor på

de svageste ikke tror på at det kan svare sig at tage en uddannelse og komme ind på arbejdsmarkedet

df rent faktisk har tænkt sig at arbejde for at den her gruppe

i regeringen og fik det næsten halveret det organisationerne skriver nu blandt andet llo er at masser af familier vil blive smidt ud fordi kontanthjælpen bliver nedsat hvad vil dansk folkeparti gøre ved de familier som bliver

vi ved jo hvilken katastrofe det er for en familie og især for børnene når man bliver sat ud de skal forlade deres nærområde

et spørgsmål om økonomi der gør at man bliver sat ud

at det er er og kan være en række faktorer som faktisk har betydning for om man når dertil at

skilsmisser eller eller psykiske problemer ligesom det kan være at man ikke

styr på privatøkonomien men det er en situation som vi er meget opmærksomme på i dansk folkeparti og selvfølgelig er det ikke ønskeligt at nogle mennesker

hvor de bliver smidt ud af deres lejlighed

i en ny bolig i de store byer for de

vil dansk folkeparti løse de problemer og hvordan vil de hjælpe de familier som bliver smidt ud

hvordan tror ordføreren selv at det her budskab om at man ikke skærer ned men lægger et loft bliver modtaget hos de her borgere som altså er nogle af vores

fireogtredivetusinde og femhundrede børn vil blive ramt af det her

at et økonomisk incitament er ret vigtigt for nogle

af dansk folkeparti og jeg vil gerne spørge ordføreren om

red barnet har kaldt venstre og dansk folkepartis kontanthjælpsloft for skammeligt

at man skal plantes på kontanthjælp i årevis

små børn eller teenagere eller hvad man nu har derhjemme i den aldersgruppe

tværtimod er det meningen at man fra jobcentrets side skal gøre sig umage

at afklare den enkeltes situation men men også

den enkelte kontanthjælpsmodtager i sidste ende kan varetage et

være af det gode

for samfundet men selvfølgelig også

midlertidig periode og der er ingen tvivl om at at den midlertidige periode

sig at arbejde som om de mennesker der er ramt af arbejdsløshed

ikke ønsker at arbejde som om de lige skal skubbes med nogle incitamenter som om arbejdsløshed ikke eksisterer og som om job

det her er mennesker som står derude og mangler et arbejde er arbejde nok til alle

ordfører sige til de fjortentusind familier som nu ifølge boligselskabernes

ikke længere kan betale deres husleje fordi huslejen

at antallet af kontanthjælpsmodtagere siden hen er steget og det samtidig med at vi har haft en periode

netop er på vej op så jeg synes det er det rigtige tidspunkt at

flere økonomiske incitamenter til

at der rent faktisk lige nu og her er mennesker

vi har flere på kontanthjælp i dag

andet at sige til det her end at det minder mig om den skolegård hvor de store og stærke rotter sig sammen mod dem

vil svække sikkerhedsnettet og den økonomiske tryghed for mange mennesker

siger de at især særlig udsatte børn risikerer at miste deres sociale fodfæste og leve under trange kår forskningen viser nemlig at en tredjedel

af psykisk syge forældre risikerer

psykosociale problemer senere i livet

ordføreren spurgte min kollega leif lahn jensen om det var et mål i sig selv for os at flere skulle på offentlig ydelse

spørge df er det et mål i sig selv for df at straffe de mest udsatte de mest sårbare mennesker i det her samfund

den enkelte og se på om vedkommende måske er så psykisk syg at at vedkommende bør

førtidspension men så skal man jo ind i et ressourceforløb først og så er man ikke omfattet af kontanthjælpsloftet

de bliver stressede forældrene bliver stressede

mål i sig selv for df

anderledes end at dfs ønske er og det må

at gå ud og straffe de mest sårbare mennesker i det her samfund

at der kommer et jobforløb i gang og at vedkommende bliver afklaret i forhold til hele situationen også i forhold til om det egentlig er det rigtige at

overhovedet skal skal skubbes på for at

ser vi kontanthjælpsmodtagere med et rådighedsbeløb på

hundrede kroner om måneden hvordan forestiller man sig at de skal klare sig når det beløb reduceres eller helt forsvinder det spørgsmål kunne

skal være på kontanthjælp fordi kommunen har et ansvar for at sikre at man enten kommer i job eller i et ressourceforløb eller noget helt

ret og rimeligt i forhold til

her for

at det er omkring syttentusind boliger man får behov for der og så har vi så det her lovforslag i dag

er i i bls høringssvar indikeret at man mener at der kunne blive fjortentusind familier som får meget vanskeligt ved at fastholde deres nuværende bolig så jeg kan lige

der kommer til at mangle syvogtredivetusind billige boliger

man kan nybygge og så sikre at de her grupper har råd til

underskriver en lejekontrakt skal gøre sig nogle overvejelser

det også er en bolig man har råd til at sidde i om to år eller eller om fem år fordi ens livssituation jo sådan set

det ville jo være rigtig rigtig dejligt med så mange billige boliger som

overhovedet muligt

det er et komplekst område som ikke lige nødvendigvis løser sig med et fingerknips det var jo selvfølgelig ønskeligt at man bare

med et knips med fingrene kunne anskaffe sig nogle flere billige boliger

er en midlertidig ydelse det er jo ikke meningen at mennesker så

på kontanthjælp i flere år det er på ingen måde tilfældet at man skal det

midlertidig periode en forbigående periode og helst ikke en periode

til områder på lolland norddjurs og andre steder hvor man kan finde en billig bolig og hvor der måske ikke er så gode

jeg vil godt høre ordføreren om ikke det er urimeligt at vi her er i en situation hvor vi kan risikere at folk flytter hen til de områder hvor der er dårligst mulighed for at finde

det er en midlertidig periode og vi laver så et kontanthjælpsloft som skal skabe et incitament til at man søger

arbejde men også får et arbejde og udsigterne på det danske arbejdsmarked kan

sig gøre for for mennesker også på kontanthjælp

beskåret deres ydelser omkring trettentusind er enlige forsørgere de vil miste i gennemsnit toogtyvetusind kroner om året flere af dem mere end fem tusind kroner om

til flere udsættelser det vil føre til

at dansk folkeparti bidrager til så drastisk et angreb på de mest udsatte grupper i danmark

bakkede op om om richard ragnvald der ifølge eget udsagn

end det handlede om at hjælpe hjemløse

om hjemløse det ser vi soleklart bevist

man skal afklares i forhold til hvad

at vedtage

dem

at man kommer i arbejde hvis

at det kommer det skal være sådan at man kan

højere indtægt af at få et arbejde end ved at være på kontanthjælp

eller måske risikerer at blive sat ud af deres bolig

kan opstå situationer i alles liv hvor

det der sikkerhedsnet som som vi jo har her i velfærdsdanmark og heldigvis har vi det

jo en midlertidig periode det er jo ikke meningen at moren eller faren skal

på kontanthjælp i årevis vi skulle gerne skubbe på for at de netop kommer ud i arbejde og får glæden ved at komme i arbejde og at det også smitter af på på børnene at de også kan se morens

beskæftigelsesgevinst kan ordføreren bekræfte at

det dermed er det antal kroner som et ægtepar med to børn får mindre per måned hvis de er blandt de omkring tyvetusind der rammes af loftet men ikke er en af de

at få tingene til at hænge sammen en kontanthjælpsmodtager har i forvejen mindre og får nu hvis det er en enlig med

hvilke konsekvenser kan ordføreren så forestille sig at sådan en ændring i budgettet betyder for de familier der i forvejen er endnu hårdere stillet end en lavtlønsmodtager

så er det netop det der med at man kan klare sig selv at man

sin daginstitutionsplads og så videre

siger sig selv det må aldrig blive sådan at

kontanthjælp og hvad man ellers får af ydelser i sig selv gør

så behøver jeg ikke at komme ud i arbejde men vi skal gøre hvad vi kan for at så mange som muligt har et økonomisk incitament til at sige jeg vil gerne søge det arbejde for

man rigtig gerne vil have overskud i økonomien til

og ved at i følge beskæftigelsesministeriets egne tal er syv og halvfjerds procent af de kontanthjælpsmodtagere der rammes af regeringen og dansk folkepartis nedskæringer

er det noget ordføreren ved

inkluderer både regeringen og det konservative folkeparti men også liberal alliance så

fru julie skovsbys parti

en anden verden og det er jeg helt rolig ved

vi gør fordi vi mener nu en gang at det her

beskæftigelsesministeriet har oplyst i

af de kontanthjælpsmodtagere der rammes af regeringen og dansk folkepartis nedskæringer

også et flertal i folketingets side afskaffede kontanthjælpsloftet afskaffede det økonomiske incitament til at man rent faktisk får mere ud af at

danmarks lejerforeninger siger jo også i deres høringssvar at de er dybt bekymret for

vil bidrage yderligere til segregering af boligmarkedet mellem land og by

dansk folkeparti som under valgkampen jo

nogen tvivl om og det er noget vi fortsat vil være kendt for

der taler for lavere færgepriser til de små øer bedre internetforbindelser og vi har jo sågar været med til at sikre at der også er nogle statslige arbejdspladser der rent faktisk rykker fra hovedstaden og

i resten af danmark så hvis der er noget vi er med til at skabe

har ansvaret for vi skal sikre at kommunerne forebygger at man overhovedet kommer

opper sig nogle gør det jo allerede mens andre godt kunne indføre nogle initiativer i samarbejde med de lokale boligorganisationer i forhold til at sikre at man ikke ender i en situation

betyder det ikke nødvendigvis at det er fordi man ikke lige har nok styr på sin privatøkonomi eller

at man ikke har økonomi nok det kan lige så godt være at man står i en

gør nu er at vi gør en hel masse mennesker mere fattige og så tror vi på at der er flere mennesker der kommer i arbejde

vi har fået bekræftet nu at det er syv hundrede mennesker der kommer i arbejde det er en voldsom pris de sidste godt femogtyvetusind skal betale for at syv

får en meget meget vanskelig dagligdag nogle bliver sat ud af deres boliger andre har ikke råd til at betale for deres børns

større gevinst ved at tage sig et arbejde frem for at være på kontanthjælp alle skal bidrage til den fælles velfærd og det arbejdende fællesskab og det markerer vi med dette lovforslag i dag det foreslås at der indføres

med til at sikre at det kan betale sig at arbejde for modtagere af integrationsydelse uddannelseshjælp og kontanthjælp

kontanthjælpsloft det nye loft gælder for modtagere af kontanthjælp uddannelseshjælp og integrationsydelse hvis den samlede ydelse overstiger loftet reduceres der i i særlig støtte og boligstøtte

ingen kan få den samlede ydelse reduceret med mere end summen af særlig støtte og boligstøtte

børnerelaterede ydelser ikke vi skaber derved et

det fortsat og i højere grad kan betale sig at tage alle former for job for det andet indfører vi med lovforslaget et skærpet rådighedskrav hvor

og fem og tyve timersreglen genindføres for det tredje foreslås det med lovforslaget at retten til ferie ændres fra fem til fire ugers ferie med kontanthjælp hvor en ferieperiode maksimalt må vare to uger

det er et faktum at antallet af kontanthjælpsmodtagere har været stigende de sidste par år kontanthjælpsloftet er en af nøglerne til at sikre at det faktisk kan betale sig at skifte kontanthjælpen ud også med et job

lave ende vi skal huske at kontanthjælpen kun er en midlertidig løsning

vi bare sande at det er lige så givende at være på kontanthjælp som at tage sig et arbejde det skal vi gøre op med og det er derfor vi står her i dag kontanthjælpsloftet er som sagt helt afgørende for at der er en forskel på at gå på arbejde og være på kontanthjælp

et spørgsmål om rimelighed det skal ikke være lige så

hårdtarbejdende danskere der har sig et arbejde og

og yder bidrag til vores fælles velfærd flere skal stå aktivt til rådighed for arbejdsmarkedet og med lovforslaget

sikrer vi at flere mennesker faktisk kommer i job

blive nogle skattelettelser til de ti procent bedst stillede i det her samfund for eksempel sådan nogle som herre hans

en økonomisk gevinst også ved at tage et job til syttentusinde og syvhundrede kr som er det man kan få som butiksassistent hvis man for eksempel står i butik her i københavn der skal være et incitament til det

i arbejde jeg tror nu nok at det er et konservativt skøn jeg tror faktisk

det er det vi skaber med kontanthjælpsloftet

der kommer af at vi laver et kontanthjælpsloft

kommet væsentlig flere på kontanthjælp

i højere grad sikrer at det kan betale sig at arbejde

tusind fem hundrede kroner mindre

det bliver kaldt en øget beskæftigelsesgevinst men det er jo reelt det som en enlig forsørger med tre børn får mindre og ligegyldigt hvordan man italesætter det er det jo som det

ikke en fest at være enlig forsørger

på kontanthjælp med tre børn men nu gør man det endnu sværere

ingen forskel for et ægtepar uden børn er

fem hundrede men dem der rammes hårdest er altså

børnefamilier enlige forsørgere der ikke har en let familiesituation i forvejen

ikke

arbejdsløse er under du skal jo stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få kontanthjælp du bliver sendt i nyttejob

det vil sige at du skal arbejde syv og tredive timer om ugen for din kontanthjælp du sparer op til pension du må ikke have formue du skal stå til rådighed for møder lige så snart du bliver indkaldt

danmark og de mennesker der går ledige ønsker ikke noget andet problemet er bare at der mangler job kan ordføreren bekræfte at der ikke er nogen i danmark der kan vælge

at man får syttentusinde og syvhundrede kroner om måneden der er gevinsten

derfor vi har gennemført og vil gennemføre et et kontanthjælpsloft

er en større forskel på at være på kontanthjælp

så

ligger bag det som ordføreren og regeringen har gang i her ordføreren siger hele tiden at man kan tage sig et arbejde og det skal kunne betale sig at arbejde men er det så ikke sådan at der er to betingelser der skal være opfyldt for det første skal der være et arbejde derude og for det andet

skal man være i stand til at arbejde

den sidste fjerdedel af dem der er på kontanthjælp ville være i stand til at arbejde

er de ikke i stand til at bestride de jobs der reelt er til rådighed så hvor skal de dog vende sig hen det bliver kun ramt af det her de bliver kun fattigere det bliver familierne og børnene der bliver ramt af det der er ikke

familier som ikke har råd til at bo i den bolig de har nu det vil sige at

er heldige at få et job så har vi altså trettentusinde og trehundrede som skal finde en billigere bolig at bo i hvis de skal undgå at blive sat ud af deres bolig

de fattige skal flytte hen mens de søger de jobs som er lidt svære at få for dem

godt tænke mig at høre venstres ordfører om i den her beregnede virkelighed hvor

at de her trettentusind mennesker skal skal finde en

gennemføre kontanthjælpsloftet når det nu er tydeligt for enhver at det ikke nødvendigvis er sådan at der er en umiddelbar interesse heller

efter sommerferien så så kan ordføreren ikke

det her så meget igennem

det er første del af en jobreform anden del kommer senere

arbejde det ser vi frem til

det lige nu er meget fornuftigt og rettidig omhu at vi lige får styr på flygtningesituationen og sådan set

vi håndterer den inden vi går i gang

kommer til at ske så hvorfor har man så travlt hvorfor ikke vente med at gennemføre den her del allerbedst ville det jo være helt at droppe den men hvorfor er det man har så travlt med at gennemføre den her del jeg går ud fra at ordføreren kan bekræfte at der er en sammenhæng

at

de nuværende regler har adgang til hver fjerde af dem hvis de bliver ledige og derfor siger jeg

familie har brug for mere end stabilitet og ro til at klare sig for det går ikke

komme i job og nu vil ordføreren også have at de skal flytte rundt i hele landet for at finde en billig bolig

et lovforslag der helt målbevidst går efter at fattiggøre tusindvis af mennesker ikke mindst børnefamilier konsekvenserne bliver social eksklusion

og fordi arbejdsmarkedet er blevet endnu mindre rummeligt end det var

også et hårdt slag mod langtidssyge mennesker med handicap og psykiske sygdomme som er på kontanthjælp

loftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen kun hvis kommunen vurderer at de er stærkt bevægelseshæmmede eller at arbejdsevnen er meget begrænset kan de undtages

at de alligevel skal skaffe sig et ordinært arbejde ellers bliver de straffet hårdt økonomisk

med at kommunerne jo kan undtage dem der har væsentlige helbredsmæssige problemer det har vi altså ikke gode erfaringer med at kommunerne gør

se på de mange sager

stik imod speciallægernes anbefalinger denne klapjagt på arbejdsløse og syge mennesker bliver kun værre fra og første januar i år hvor statsrefusionen til kommunernes sociale ydelser bliver skåret drastisk ned efter en års ledighed og når regeringens minusvækst i kommunerne slår igennem og hvor er de virksomheder

arbejdspladser som vil tage imod disse mennesker når de

jaget ud af den gode almennyttige bolig de hidtil har kunnet bo i fordi de

og særlig boligstøtte det kan regeringen og forligspartierne ikke svare på af den simple grund at disse jobs og disse boliger ikke findes i hvert fald ikke i

et omfang der overhovedet står mål med de mange tusinde man nu vil sætte ned i ydelser regeringen

på at skaffe flere i arbejde men det tror den jo ikke selv på regeringen forventer at

cirka tredivetusind mennesker

det korte af de lange er at det her lovforslag er en grov og kynisk spareøvelse der skal tjene to formål

skaffe penge til lettelser i topskatten som der står

nedad derfor er ikke noget moderne

kontanthjælpsloft det er gammeldags rå

beskidt klassekamp iværksat for at gavne de ti procent af befolkningen der

at administrere det på en måde som gør det

rigtige ydelser det er teknik

ømmet sig over at der bliver rettet en særlig hård kritik imod dansk folkeparti

disse menneskers skæbne i

hænder dansk folkeparti har magten til at forhindre den her umenneskelige og asociale lovgivning dansk folkeparti har muligheden for at leve bare en lille smule op til det billede

sig selv som de svage og udsattes beskytter

må man jo finde sig i at stå for skud

med skattelettelser og nedskæringer

man må bare sige velbekomme

boligstøtte det er et yderst fornuftigt forslag tyve procent af befolkningen i danmark er på overførselsindkomst det er en langt større andel end i andre højtudviklede velfærdssamfund en langt større andel end det vi ser i vores nabolande vi har samtidig også en kontanthjælp som er langt højere end den vi ser i vores nabolande rockwool fonden har tidligere beregnet at kontanthjælpen i danmark ligger fyrre til tres procent over niveauet i vores nabolande og det er altså vel at mærke når man korrigerer for forskelle i priser

kontanthjælpen vil også fremadrettet være højere i danmark end den er i vores nabolande

jeg synes der er flere gode grunde til at man nu får sat et loft over de her ydelser

er det efter vores opfattelse et udtryk for at man rent faktisk udviser respekt

lønaftaler som bliver indgået af arbejdsmarkedets parter

det kan jo ikke være sådan

en mindsteløn og så siger vi herinde det kan da godt være

aftalt en mindsteløn men vi synes

til en løn som den danske fagbevægelse har sagt god for det hænger simpelt hen ikke sammen

i det danske kontanthjælpssystem

er det en fjerdedel fem og tyve procent der siger og det er vel at mærke de jobparate

de står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet selv om det er en forudsætning for at man kan modtage kontanthjælp så man kan tale om rådighedsregler og om at man ikke kan få kontanthjælp hvis man

man ikke få kontanthjælp fra nu af og i al evighed men det der virker er at der er nogle grundlæggende økonomiske incitamenter

skal det selvfølgelig være det skal selvfølgelig være sådan at der er en forskel på

at være i arbejde og være på kontanthjælp der må jeg bare sige at der

i forhold til at være på kontanthjælp være helt oppe på to og halvfems procent der vil stadig væk være en lille forskel det synes vi at man skulle

havde gerne set man var gået lidt længere men vi er dog tilfredse med at vi faktisk fik landet en aftale

det man gør her er jo at man tager udgangspunkt i mindstelønningerne og så siger man

som udgangspunkt ikke bør kunne få mere end firs procent

en løn som fagbevægelsen i danmark og arbejdsgiverne arbejdsmarkedets parter

dagpengesystemet så der blev skabt en parallelitet mellem de to systemer det synes vi er

tilfredse med

skal kunne betale sig at tage et arbejde at der selvfølgelig skal være en forskel på om man er på kontanthjælp

når man tager udgangspunkt i hvad man rent faktisk har at leve for

det være sådan at den her enlige mor

skat varme el

vil have titusinde tohundrede kroner at leve for om måneden det kan man godt leve for og det kan vi godt være bekendt

de økonomiske vismænd siger

niveau i danmark afholder mange fra at kunne deltage på arbejdsmarkedet for man skal være enormt produktiv i danmark ens arbejdskraft skal være mindst en hundrede og ti kroner værd for at man kan komme ind på arbejdsmarkedet

bliver man afskåret fra at deltage på arbejdsmarkedet derfor synes jeg sådan set at den model vi har i danmark

så jeg gerne at der kom et ekstra løntrin det er jo ikke et udtryk for at dem der allerede er på arbejdsmarkedet går ned i løn

der nu får muligheden for at komme ind på arbejdsmarkedet og det synes jeg faktisk

ordføreren

deltaget på arbejdsmarkedet så havde de fået

er det vigtigt at man kan få foden inden for

så kan man rent faktisk flytte sig men i danmark er der rigtig mange mennesker der bliver fastlåst i systemet og det synes jeg sådan set ikke vi kan være bekendt derfor synes jeg ikke at det system vi har nu er et udtryk for at der er en balance mellem et sikkerhedsnet

endte med at blive sat ud og faktisk heller ikke havde mulighed for at finde en en ny bolig inden for deres beløbsramme

hvor stor en undskyld mig udtrykket hjemløsegevinst er ordføreren villig til at acceptere for at få seks hundrede mennesker i

de har lavere ydelser på new zealand men de har også færre hjemløse så det er et eksempel på at der er masser af andre parametre der spiller ind i forhold til bekæmpelse af hjemløshed

hjemløshed ved at have meget meget høje ydelser der så er med til at fastholde langt flere mennesker uden for arbejdsmarkedet med alt hvad det indebærer af negative sociale konsekvenser

at man kan se det som at de hjemløse i virkeligheden har noget af det største incitament

kan sikre sig at huslejen bliver betalt før andre ting og det kan forhindre hjemløshed sådan nogle redskaber

på hvordan liberal alliance lukker øjnene

på kontanthjælp og her ser vi helt bort fra

alle de andre fordele der følger af at være i arbejde

det ikke betale sig at arbejde

fordi de ikke skal stå til rådighed for

end i andre lande og det er en del af det

været født i andre højtudviklede velfærdssamfund

vi bruger en langt større andel af vores velstand på at udbetale overførsler end man gør i andre lande er det så et udtryk for at herre pelle dragsted mener at danskerne er mere syge og mindre i stand til at arbejde

det danske arbejdsmarked er mere råt end arbejdsmarkedet

kan godt være at der er folk på kontanthjælp der må flytte til en billigere lejlighed det synes jeg sådan set er meget rimeligt der er mange andre

mennesker der prøver det at måtte sætte tæring efter næring og i betragtning af at

for at der kommer et ekstra løntrin og der forstår jeg simpelt hen ikke venstrefløjen jeg forstår simpelt hen ikke at at man kan acceptere at så stor en andel af befolkningen slet ikke har noget forhold til arbejdsmarkedet

for en ægte socialist at arbejderne havde et forhold til produktionsmidlerne der har vi da fejlet

fordi så mange mennesker ikke har det

som jeg ser det vil det kun være positivt hvis nogle af dem der i dag passivt modtager en ydelse verdens højeste kontanthjælp byttede den indkomst ud med et arbejde og fik foden indenfor på arbejdsmarkedet fik de der kollegaer kom med til den der julefrokost

fællesskab som en arbejdsplads også er fik foden indenfor

så vil liberal alliance kræve en endnu lavere kontanthjælp jeg kan spørge på denne måde er liberal alliance enig med dansk arbejdsgiverforenings høringssvar der klart siger

et behov for at tilpasse kontanthjælpen så vejen til arbejdsmarkedet bliver mere åben er

bliver fattigere eller skal have en lavere løn lønnen har en meget tæt sammenhæng med produktiviteten i forskellige brancher så hvis enhedslisten prøver at tegne et billede af

får alle lønmodtagere en lavere løn så er det

lovforslag har som en forudsætning at

man har regnet på noget hvor man tager udgangspunkt i en husleje på

er så tidligere i debatten fremført at

skulle være femhundredetusind boliger hvor huslejen er under fem tusind

det er vigtigt i den fortsatte debat at man tager udgangspunkt i virkeligheden

at der kan være nogle der er nødt til at flytte

de fattigste flytte hen hvis det er sådan at de får skåret i deres kontanthjælp

hvis der så er syv hundrede

finde

man skriver direkte i lovforslaget at det vil styrke folks incitamenter til at tage alle typer jobs meningen er altså at kontanthjælpsmodtagere skal motiveres til at finde arbejde i stedet for at være på kontanthjælp i alternativet tror vi at den effekt vil være rigtig rigtig begrænset man får ikke flere folk i arbejde ved at gøre mennesker fattigere rockwool fondens evaluering af kontanthjælpen for de sidste fem og tyve år konkluderer at der er ringe belæg for at sige at lavere kontanthjælp vil få kontanthjælpsmodtagere i arbejde den store norske undersøgelse der måler arbejdslysten i atten lande viser

arbejdslysten er størst i de lande

kom fra rockwool fonden i mandags viser at folk stort set ikke vil arbejde mere

når regeringen alligevel sænker kontanthjælpen for tusinder af danskere ser vi

spareøvelse en spareøvelse der rammer børnefamilier enlige forsørgere som rammer syge handicappede udsatte mange af dem som sandsynligvis har en indtægt der ligger under den fattigdomsgrænse som regeringen har afskaffet vi

en spareøvelse som nedvurderer kontanthjælpsmodtagerne man sparker nemlig nedad i samfundet

om at ledigheden er de lediges skyld og at arbejdsløsheden skyldes

det sender også et signal til resten af samfundet der fritager andre fra

sikre at vi skaber relevant arbejde til folk

for deres rækkeevne og deres faglige muligheder kontanthjælpsloftet to hundrede og fem og tyve timersreglen og reduktionen af ferie betyder at ledige endnu en gang skal jages rundt efter jobs der ikke findes og ydermere betale for deres kontanthjælp så der kan finansieres skattelettelser sandsynligvis også i topskatten i alternativet synes vi

dårlig idé at gøre de fattige fattigere det skaber socialt armod som igen skaber både menneskelige og økonomiske udfordringer regeringen glemmer fuldstændig at folk gerne vil i arbejde i to tusind og otte var der næsten fuld beskæftigelse

procent i arbejdsløshed folk vil gerne arbejde

man glemmer at det økonomiske incitament kun er et blandt mange incitamenter til at tage arbejde incitamenter er også socialt fællesskab og personlig udvikling folk får arbejde for at have status i samfundet for at få identitet mulighed for at møde venner mulighed for at

løn er mange ting og det er en af årsagerne til at det kun har marginal effekt

folk fattigere det er selvfølgelig rigtigt

men venstres stort anlagte slogan bliver anvendt forkert her for lønnen for arbejde er ikke kun penge

vores samfund er ikke længere i en dyb krise der er mange indikatorer på at økonomien er på vej frem ordføreren for df stod glædestrålende her og fortalte hvordan beskæftigelsen

og alligevel ønsker regeringen

ved endnu en gang at tage penge fra dem der har mindst

vi har respekt for at regeringen ser

vi har respekt for at man virkelig tror på at økonomisk ulighed er forudsætningen for at alle kan få det bedre

iværksætterparti der er glad for økonomisk vækst så længe man husker den miljømæssige og den sociale bundlinje men i alternativet tror vi ikke på at økonomisk ulighed er en del af løsningen på de udfordringer som danmark og verden står med i dag vi mener at økonomisk ulighed er en del af problemet derfor støtter vi ikke

den økonomiske lighed yderligere og gør det sværere for kontanthjælpsmodtagere

vi kan justere på herinde det er svært for os at justere på nogle af de andre parametre men vi har ligesom

i sociale ydelser og er det derfor ikke også nødvendigt og godt at man ligesom siger jamen man skal ikke kunne få det samme som man skal kunne få

at kontanthjælpsloftet vil have en række uhensigtsmæssige konsekvenser for børnene bedre psykiatri advarer i høringssvaret

den økonomiske tryghed skadet for rigtig mange mennesker og deres familier ikke mindst børnene på sigt vil det ramme store som små hvor selv i forvejen særligt udsatte børn risikerer at miste

med psykisk syge forældre risikerer at få psykosociale problemer senere i livet ifølge forskning og bedre psykiatri gør

familiernes økonomiske og boligmæssige tryghed vi har prøvet

dengang fik kontanthjælpsloftet ikke væsentlig flere i arbejde regeringen skønner selv seks hundrede og halvtreds mennesker til gengæld blev familier fattige og

at mange flere danskere skal i arbejde

er at deres forældre kan forsørge sig selv og dem det allerværste for børns opvækst er at vokse op i fattigdom men ingen kan jo vælge at være på kontanthjælp kan man arbejde så skal man arbejde kontanthjælpen er vores sikkerhedsnet i danmark det sikkerhedsnet klipper regeringen og dansk folkeparti nu hul i det vil medføre forarmelse og marginalisering og flere børn der vokser op i fattigdom det mener vi ikke er en rigtig prioritering vi mener faktisk ikke at vi kan være det bekendt

efter regeringens egne beregninger

vil forringede forhold for mellem femogtyvetusind og tredivetusind mennesker resultere i under syv hundrede i arbejde det står ikke i noget

det nationale forskningscenter for velfærd og rockwool fonden har dokumenteret at der ikke er positive effekter af tidligere begrænsninger af kontanthjælpen kontanthjælpen når man ser ned over

lo ftf børnerådet børns vilkår red barnet frivilligrådet foreningen af kommunale social sundheds og arbejdsmarkedschefer i danmark danske handicaporganisationer sand de hjemløses landsorganisation rådet for psykisk sårbare på arbejdsmarkedet institut for menneskerettigheder dansk socialrådgiverforening og mange flere alle sammen er meget kritiske over for det her lovforslag

jo jeg fandt en enkelt dansk arbejdsgiverforening men det er også dem der kan se frem til at lønningerne presses nedad hvorfor i alverden vil de

så gennemføre en lov som gør livet surt for så mange tusinde og med en effekt som stort set ikke kan måles chikane af de mange for et beskedent resultat

det her forsøg med hunde der kom til at savle bare de hørte en klokke

nemlig gennem en tid hørt en klokke hver gang de fik et måltid mad

jeg tror det er sådan at hver gang de borgerlige hører

refleks i gang som siger noget i retning af gør livet så surt som muligt for de udsatte og for de borgere som har et svagt fodfæste på arbejdsmarkedet

pres på borgerne for at søge et arbejde kan jo virke men det virker kun over for dem som rent faktisk er i stand til at indrette deres adfærd efter nye forhold

men mange kontanthjælpsmodtagere er af flere forskellige grunde netop ikke i stand til bare at rette ind og marchere ud på arbejdsmarkedet de borgerlige vil bruge virkemidler

er lidt som hvis man har en guldfisk man synes skal beskæftige sig med

så giver man den en cykel

bare ærligt det gør jo ondt helt inde i den småtskårne fornærede borgerlige sjæl at mennesker får penge for at gå derhjemme uanset at de så i øvrigt helst vil have et job

i det omfang virksomhederne mangler arbejdskraft er det jo kvalificerede ansatte der efterspørges og her er medicinen jo logisk nok uddannelse men også her rammer regeringen helt ved siden af med besparelser på netop uddannelsesområdet forringede forhold for

ikke en eneste ekstra håndværker eller ingeniør fattigdom fører i det hele taget ikke til beskæftigelse men til apati og mismod på længere sigt kommer det

til at koste samfundet for børn der vokser op i fattigdom klarer sig på alle områder dårligere end børn fra familier med tryghed

reaktionært og asocialt

er den slags aftaler som sikrer

flere mennesker kommer i arbejde og at danmark bliver mere velstående derfor har vi jo valgt at være med i den her aftale hvor vi eksempelvis ikke var med i den dagpengeaftale som blev lavet i efteråret så ser vi den her aftale som meget positiv jeg vil gerne takke de andre partier som er med i aftalen det er selvfølgelig venstre og liberal

er klar til

nogle af modstanderne på den anden fløj men her viser dansk folkeparti at de er et lidt mere seriøst parti selv om der godt kunne

muligvis havde gjort livet nemmere for dansk folkeparti men jeg tror det gavner på lang sigt at man er med til at tage ansvar at man ikke bare altid står og vil bruge flere penge men at man også en gang imellem kan påpege at man faktisk været med til at gå ind og tage et ansvar for danmarks økonomi og for danmarks velstand

når man ellers normalt bryster sig af at man er et parti som tager ansvar for væksten i

grundlæggende princip er at man som modtager af kontanthjælp ikke må få

når man tager de samlede ydelser som ikke kun er kontanthjælp men også de øvrige ydelser man kan

få mere end firs procent af det man kunne få hvis man var i

syvhundrede kroner om måneden det synes jeg er utrolig rimeligt jeg jeg synes alle må kunne tilslutte sig det synspunkt at der skal være en fordel ved at tage et lavtlønsjob i

hvis der er ingen eller en meget lille gevinst ved at gå fra kontanthjælp til at være i arbejde det er ikke rimeligt

så skal der selvfølgelig være en anerkendelse af det

ikke har og også ud fra den synsvinkel

bør det være sådan at man får noget økonomisk ud af at sidde nede i kassen eller tage andre former for lavtlønsarbejde

det niveau vi ligger på her som er et meget detaljeret kontanthjælpsloft

et rimeligt niveau vi mener ikke

folk bliver fattige af at

er tilbage de beløb man får efter skat er så store

det er muligt at en

på den baggrund kan vi bare anbefale at man stemmer

er meget glade for at det bliver gennemført og

som så skal ud af skolen og et helt andet sted hen dengang spurgte jeg

til hvordan ordføreren så på det her

de konsekvenser som det har for familier der blev tvunget ud af deres

at svare på den dag for nu debatterede vi jo noget helt andet jeg håber så at jeg kan få et svar fra ordføreren

når det gælder de trettentusind fjortentusind familier som ifølge boligselskabernes landsorganisation vil have meget meget svært ved at betale deres husleje og hvoraf mange formentlig vil blive presset ud af deres hjem

og al forståelse for det

at de beløb vi tilbyder folk her er tilstrækkelige til at man kan betale sin husleje

kommer til at skulle justere på

hvor man bor hvis man kommer på kontanthjælp fra at have været på en højere ydelse eller fra at have været i arbejde

en lavere indtægt og så må man selvfølgelig også justere på hvor man bor henne

flytte når de landede på kontanthjælp skulle vi tilbyde folk en kontanthjælp som var lige så høj som det

har den samme indtægt det kan vi

dejligt hvis vi kunne det men men vi har ikke det pengetræ og der er heller ikke nogen rimelighed i at man skal blive ved med at betale

aftalen indebærer at der indføres et kontanthjælpsloft og en to

fem og tyve timersregel og at retten til ferie for kontanthjælpsmodtagere reduceres fra fem til fire uger loftet gælder for kontant og uddannelseshjælps

integrationsydelsesmodtagere og loftet sætter en overligger for hvor meget man samlet set kan modtage i kontanthjælp særlig støtte og boligstøtte hvis de samlede ydelser til personen overstiger loftet

reduceres særlig støtte og boligstøtte loftet indebærer ikke at der skæres i selve kontanthjælpen kontanthjælpsloftet sikrer at det bedre kan betale sig at arbejde det er sund fornuft at der skal være en forskel på at være på offentlig forsørgelse og på at forsørge sig selv

det handler om respekt for de mennesker der hver dag står op og går på arbejde og det handler om at sikre sammenhængskraft i vores velfærdssamfund og så handler det i særdeleshed om at flere bliver en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet også selv om det kun er med få timers beskæftigelse med kontanthjælpsloftet vil det være sådan at et typisk kontanthjælpsægtepar med tre børn fortsat har cirka femtentusind kroner til rådighed om måneden

og husleje er betalt eller for at sige det på en anden måde

modtager firehundrede og sekstusind

de tal vil regeringen gerne stå på mål for vi indfører også et krav om at

skal arbejde to hundrede og fem og tyve timer om året for at fastholde den fulde kontanthjælp reglen skal sikre at kontanthjælpsmodtagere

til rådighed for arbejdsmarkedet personer som ikke kan arbejde for eksempel på grund af sygdom eller lignende berøres ikke af reglen de skal have hjælp og støtte til at komme tilbage på arbejdsmarkedet for eksempel via ressourceforløb og en helhedsorienteret indsats endelig indeholder

en ændring af kontanthjælpsmodtagernes ret til ferie så de får ret til fire

i stedet for de nuværende fem uger og en ferieperiode må maksimalt vare to uger jeg synes at det er godt at vi nu skaber et øget incitament til at

arbejde og at flere bliver en del af det arbejdende fællesskab

vil gerne takke for behandlingen af lovforslaget

og ser frem til en god

procent og hvis der er nogle der i særlig grad er blevet berørt så er det fordi deres gevinst ved at tage et arbejde

har et klart incitament til at tage et arbejde med den del af deres kapacitet som de evner at tage et arbejde

som vi har hørt mange gange i dag må kontanthjælp ikke være det

en varig ydelse kontanthjælp er en midlertidig ydelse man skal hurtigt enten i job

lige fra arbejdsgivernes organisation og nu kan

på de danskere der er ramt af ledighed og for nogles vedkommende også sygdom

det er næsten til at få tårer i øjnene over

og fem og tyve timersregel er det man siger folk skal arbejde

der foreslås i høringssvarene fra en organisation at man jo så kunne sige at ja i den udstrækning jobcentrene faktisk anviser to

og de her arbejdsløse siger nej tak så kunne man tale om det kunne man forestille sig et ændringsforslag der sagde at kun i de tilfælde hvor jobcenteret faktisk har tilbudt de her mennesker to

udviklingen således at flere danskere får del i disse job og som det andet det er sådan at vi er opmærksomme på at hvis man nærmer sig fristen for at blive berørt af to

fem og tyve timersreglen så skal man kunne få ekstra støtte fra jobcentrene

dahl har også meddelt ret klart og tydeligt

man skal udskyde en skattereform yderligere ikke bare til efteråret men endnu længere tid faktisk på ubestemt tid så mit spørgsmål er egentlig ret enkelt hvis det sker hvad skal der så ske med det provenu som

det her lovforslag genererer jeg antager at man ikke bare har tænkt sig

er sådan

timersreglen femogtredivetusind børn oplever ringere kår og syv tusind tre hundrede vil miste ellevetusinde

ydelser eller ej de her mennesker oplever en stor nedgang i deres indtægter

hørte jeg ordføreren sige igen og igen vi har jo også et svar fra ministeren der siger at syv og halvfjerds procent af kontanthjælpsmodtagerne der rammes af nedskæring ikke er jobparate ikke er parate til at tage et job

man snakker om midlertidige ydelser og

de ikke er ifølge ministeren jobparate hvordan skal de så kunne komme i arbejde og

forholde sig til at man siger midlertidige ydelser når ministeren siger at de ikke er jobparate

nu siger at kommunerne bare kan hjælpe dem der ikke kan betale huslejen

høringssvarene og så se på det som danmarks almene boliger siger de skriver risikoen for en stigning i antallet af udsættelser bliver ikke mindre af

i praksis afskaffer kommunernes mulighed for at yde særlig støtte til høje boligudgifter ved

til dansk folkeparti

at hjælpe de mennesker der bliver sat ud af deres bolig så jeg synes simpelt hen

det virker som om de er ligeglade med de her mennesker det virker som om de bare skal have det her igennem og det virker som om de ikke tager ansvar i forhold til det de har gang i

rigtig mange mennesker der ikke har mulighed for at komme i arbejde

ikke den hjælp de skal have

og jeg er ikke blevet klogere på hvad dansk folkeparti mener og det tror jeg

var med til i nullerne at sætte børnefamilier og andre i en svær situation og det gør dansk folkeparti bare igen så vi har vist resultaterne

og det kommer det til igen så vi har givet masser af svar men jeg mangler stadig væk svar fra dansk folkeparti

ringere forhold for de handicappede eller ringere forhold

det er ikke vores mål hvis det er dansk folkepartis mål så

kan ikke se andre årsager til at man gør som man gør men det er da fair nok

i arbejde af så det er jo en tilståelsessag der

der er jo en interessant debat

dyrker videre på baggrund af noget som venstres ordfører sagde og som også liberal alliances

det handler om rimelighed og respekt

danskere der hver dag står op og går hen på arbejde og

meget lav løn for deres arbejde hallo altså

bedre bil eller få noget nyt tøj eller få råd til at tage på en udlandsrejse fordi man stjæler nogle penge fra nogle der har det dårligere end dem

hvad er for noget med rimelighed og respekt for dem der går og passer deres arbejde hver dag hvad kan de

har dårlig løn og dårlige arbejdsvilkår

jeg synes dansk folkeparti især bruger meget

folkeparti jo at forholde sig til noget som dansk folkeparti ellers i andre sammenhænge gerne vil forholde sig til

de bliver henvist til kontanthjælp eller de bliver henvist til en ressourceforløbsydelse hvor de i årevis på kontanthjælp

vil stemme for at gennemføre

sig til det faktum som ministeren han var ikke meget for at bekræfte

i lovforslaget

aktivitetsparate af kommunen

af kontanthjælpsloftet og af to hundrede og fem og tyve timersreglen det vil sige at mennesker der ud fra kommunens egen vurdering

halleluja om at det kan betale sig at arbejde og hvis man skærer i deres ydelser skal de nok få et job det er jo en fantastisk selvmodsigelse som ligger i hele det her lovforslag og begrundelserne for det og som ingen af dem der står for det har kunnet forklare os endnu men der bliver

når dansk handicap forbund kommer på besøg i vores beskæftigelsesudvalg så tror jeg nok dansk folkeparti skal få en lidt anden besked end den

at der skal være en forskel

fordi man tramper på nogle andre der har det dårligere får de et bedre indhold i deres job får de mere indflydelse på deres arbejde

enhedslisten sig med hvordan vi skaber nogle reelle arbejdspladser i det her land enhedslisten har utallige gange foreslået hvordan vi kan sætte gang i grøn omstilling i det her land så opstår der nogle rigtige levende arbejdspladser i stedet for de der

venstre og beskæftigelsesministeriet beskæftiger sig med

at vi retter op på de voldsomme nedskæringer der

gennem de sidste mange år ved at vi får oprettet nogle velfærdsjob det

brugen af alkolåse som er emnet i dag reglerne i den eksisterende

enigt folketing står bag og som trådte i kraft den første april sidste år indebærer at en ubetinget frakendelse af førerretten på grund af spirituskørsel fremover altid vil være omfattet af enten en frivillig eller en obligatorisk alkolåsordning den nuværende alkolåsordning har imidlertid kun været i gang i en kortere periode for personer omfattet af den såkaldte frivilligordning og den er endnu ikke tilgængelig for personer omfattet af den obligatoriske ordning

dermed omfattet af den obligatoriske ordning vil ordningen således først finde anvendelse for forhold

der er pådømt efter ordningens ikrafttrædelse og efter udløbet af frakendelsesperioden på tre år det vil sige tidligst i april to tusind og atten derfor er det umiddelbart for tidligt at vurdere om den nuværende alkolåsordning kan blive en succes når det er sagt synes synes jeg samtidig også det er fornuftigt løbende at overveje om den nuværende ordning kan forbedres jeg har derfor bedt mine embedsmænd om at kigge nærmere på de forskellige alkolåsordninger i vores nabolande og andre eu lande for at se om vi kan hente inspiration jeg vil derfor også gerne kvittere for at

bag beslutningsforslaget har overvejet hvad man kan gøre på det her område men forslaget rejser også en række uafklarede spørgsmål og jeg tror ikke på at den løsning der skitseres er den rigtige i beslutningsforslaget lægges der op til at personer der er dømt for spirituskørsel med en promille

som i dag ikke er omfattet af alkolåsordningen også skal have installeret en alkolås i bilen i to år efter generhvervelse

indebærer dermed en udvidelse af den nuværende alkolåsordning der alene gælder for personer der er idømt en ubetinget frakendelse af førerretten altså personer der er dømt for spirituskørsel med en promille på over en

at den nuværende mulighed for at fravælge alkolåsordningen og i stedet udskyde tidspunktet for generhvervelse af førerretten fjernes så ordningen bliver obligatorisk for alle personer

og det er i forslaget anført at den

i køretøjet men der nævnes ikke noget om hvem der skal betale for anskaffelse eller kontrol af alkolåsen

derudover at ordningen skal være obligatorisk for alle dømte spritbilister altså at

to år efter generhvervelse af førerretten

en ret bekostelig affære og meget indgribende over for de berørte hvad betyder det så for de personer der ikke har mulighed for at deltage i ordningen af økonomiske årsager vil de have mistet førerretten for bestandig og kan det have den effekt at flere personer afskæres fra at udøve deres erhverv og dermed risikerer at blive ført ud i et yderligere alkoholmisbrug eller vil effekten af en ordning som den

vil begynde at køre rundt i trafikken uden gyldigt kørekort det vil vi selvfølgelig meget gerne undgå derfor må jeg sige at

løsning efter min opfattelse ikke duer men det skal ikke afholde os fra at kigge på mulighederne for at forbedre den nuværende ordning og jeg har også rost

jeg er åben for at drøfte gode

til forbedringer jeg ønsker at se nærmere på om vi kan finde bedre løsninger og jeg vil derfor indkalde alle de ordførere der måtte have lyst til et møde i ministeriet hvor vi blandt andet med afsæt i ordningerne i andre lande kan drøfte om der er grundlag for at ændre de gældende danske regler om alkolåse men sådan som

ligger her kan regeringen ikke støtte

desværre har alt for store økonomiske og menneskelige omkostninger men heldigvis kan vi jo også glæde os over at det ser ud til at de senere års adfærdspåvirkende kampagner og strafskærpelser har virket i hvert fald kan vi se at antallet af dræbte i ulykker hvor spiritus har været involveret har været faldende i de senere år socialdemokraterne støttede forslaget om at indføre den nuværende frivillige ordning om alkolåse for personer der tidligere har været dømt for spirituskørsel efter mange års tilløb

ordningen jo i kraft den første april sidste år og derfor mener vi faktisk at det er for tidligt allerede nu at dømme den her ordning ude vi mener at den nuværende frivillige ordning skal have mulighed for at løbe en årrække så man har et reelt grundlag at

om det her rent faktisk også virker også rent teknisk derudover som ministeren var inde på

ligefrem billige en alkolås

koster i hvert fald et væsentligt antal tusinde kroner at købe og få monteret og det kan rent faktisk stor udgift for mange

vil endnu flere blive omfattet af ordningen

vi mener faktisk at der allerede i dag er et klart incitament til at få installeret en alkolås i bilen for personer dømt for spirituskørsel

skal have mulighed for at vise sit værd på den baggrund

vi fra socialdemokratisk side i hvert fald ikke overbevist om at det

jeg vil dog gerne afslutningsvis gentage at vi ser positivt på alle tiltag der har til formål at bekæmpe spirituskørsel

derfor ser vi også frem til den videre behandling i udvalget hvis vi på nogen måder har mulighed for

eller i hvert fald at justere på ordningen således

sikrer at færre kører spirituskørsel

alkolåse er en rigtig god idé især hvis man har fået taget sit kørekort vi synes

sanktion når man har kørt spirituskørsel og vi vil også gerne være med til at kigge på den nuværende ordning den er alt for lidt benyttet

hvordan vi gør den her ordning bedre hvordan vi kommer videre med brugen af alkolåse for

om at alkolåse redder liv og så har jeg ikke den samme bekymring som som nogle måske har for at

også er alt for dyrt for de stakler altså har man råd til at drikke sig en brandert på og gå ud ud

liv og førlighed på spil så har man også råd til at montere en alkolås så lige der er jeg altså ikke så brødebetynget

er det forbundet med store bøder

men jeg synes ikke man kan bruge argumentet om at det også er for dyrt for de stakkels mennesker

at montere en alkolås det er meget meget dyrere både for samfundet og for alle andre for de familier der måske mister en af deres kære fordi de bliver kørt ned af en spritbilist det er meget dyrere for samfundet og for alle dem der

så mon ikke

til prisen med disse ord vil jeg sige at jeg håber at vi kan lande det her bredt

så vigtigt i forhold til færdselssikkerhed det er så vigtigt i forhold til at redde menneskeliv i trafikken så jeg håber at vi kan komme videre

tager imod den udstrakte hånd og vi får lavet en fornuftig beretning

så der skal man nok lige studere promillegrænserne jeg mener at vi skal over en

der mistede livet i en ulykke som følge af spirituskørsel med dette beslutningsforslag vil sf pålægge regeringen at fremsætte et lovforslag der stiller krav om at alle dømte for spirituskørsel skal have installeret en alkolås i deres bil to år efter generhvervelse af kørekortet derudover mener sf at personer der er dømt for spirituskørsel med en promille på mellem nul

også skal have installeret en alkolås i bilen to år efter generhvervelse af kørekortet jeg har stor forståelse for sfs ønske om at følge op på rapporten trafikulykker om natten som havarikommissionen for

er kommet med vi skal helt sikkert overveje yderligere skridt der kan bidrage til

og narkokørsel for den sags skyld det er jo også dødsensfarligt når en person frakendes kørekortet på grund af spirituskørsel opstår der ofte store problemer med at passe arbejde eller uddannelse man kan sige at det skulle man nok have tænkt lidt på inden man satte sig bag rattet i beruset tilstand i sverige har man valgt at prioritere spritbilisters mulighed for fortsat at køre bil efter en spritdom ved at man

alkolås det er efter min mening en meget vidtgående ordning der er på kant med retsfølelsen i en stor del af den danske befolkning hvis man kort tid efter en spritdom kan se den dømte bag rattet igen men det er heller ikke det som sf foreslår jeg vil alligevel i denne sammenhæng pege på hensynet til retsfølelsen kørsel med sprit eller narko i blodet er ikke accepteret i det danske samfund og det skal de ordninger vi indfører selvfølgelig afspejle noget tyder på at incitamentet til at vælge en frivillig

og det er formentlig også i lyset af at udgiften for bilisten andrager op mod tredivetusind kroner for leje og gebyr i to år det er venstre klar til at se nærmere på i sammenhæng med granskning

ikke er en succes men den har jo altså virket i mindre end et år så vi skylder også lige at få lidt erfaringer med den jeg har med tilfredshed noteret mig at transportministeren er ved at se nærmere på erfaringer med alkolåsordninger i andre lande med henblik på at høste inspiration desuden hilser jeg det velkommen at ministeren agter at indkalde ordførerne til en drøftelse af det videre arbejde med eventuel ændring af den nuværende ordning for alkolåse det giver også mulighed for at vi får lidt mere erfaring med den nuværende ordning der trådte i kraft for mindre end et år siden altså en fremstrakt hånd fra regeringen til folketingets partier på denne baggrund er det min anbefaling at vi i forbindelse med udvalgsarbejdet forsøger at formulere en beretning der anerkender transportministerens igangværende arbejde med at forbedre reglerne for alkolåse venstre kan ikke

der faktisk fungerer i landene omkring os så det vil vi gerne

vi godt om at ministeren inviterer partierne over til en drøftelse af

egentlig kunne tænke sig at komme videre med det her så vi er åbne over for at se på en bred vifte af muligheder men vi synes at sfs forslag her

det er sådan nogle ting vi skal have gravet dybere i blandt andet med erfaringer fra andre lande inden vi bare sådan skråsikkert lige griber til det her men igen ros til sf for at sætte fokus på det

støttet forskellige forslag på det her område blandt andet fra dansk folkeparti

installeringen af alkolåse ved at give fradrag i

fjerne en række af de andre forældede fradrag som jo forekommer i registreringsafgiften så som udgangspunkt er vi faktisk positive i forhold til det her beslutningsforslag men vi har også

en fuldstændig obligatorisk ordning bliver det i vores øjne en ekstra straf oven i

en ekstra straf i form af de femogtyvetusind kr som blev opgivet som prisen da vi lavede ordningen tilbage

synes vi egentlig er en ganske voldsom ekstrastraf oven i selve det at blive frakendt kørekortet og

ikke er nogen succes i hvert fald ikke indtil videre jeg tror heller ikke på

kan selvfølgelig vurdere hvorfor det

jeg tror da at det ikke mindst er prisen som man får som tillægsstraf kan

som gør det det er også helt tydeligt manglende information om ordningen tror jeg da og så også det at man efter den danske ordning jo tidligst kan få en alkolås efter to år og for mange er jobbet

det er måske også et af problemerne her der er efter vores mening i den danske ordning simpelt hen et manglende incitament

at få installeret en alkolås

henvist til og skævet til eller hvad man vil kalde det

enhedslisten er bestemt tilhængere af at vi kigger på de svenske erfaringer jeg synes det virker overbevisende når man kan læse sig til

den svenske ordning i dag betyder at der kun er ti procent gengangere

tilbagefald i antallet af gengangere tre tusind to hundrede og seks og halvtreds fik installeret en alkolås frivilligt i

det er selvfølgelig fordi den svenske ordning jo udgør et alternativ til en egentlig frakendelse af kørekortet

med det samme men altså nu med alkolås

jeg tror at vi skal have en ordning der virker vi skal have en ordning der betyder at folk ikke kører spirituspåvirket og når den svenske ordning faktisk er en succes behøver vi jo ikke at gå over åen efter vand eller ja vi bør gå over øresund efter vand så at sige det er derovre vi måske skulle hente vores inspiration

understrege at enhedslisten ingen sympati for spritbilister overhovedet men vi kunne godt tænke os at vi landede en beretning hvori vi i høj grad henviser til den svenske ordning da

også i høj grad som flere har nævnt også transportministeren

handler om at lære af andre lande

også glad for og vil kvittere for at transportministeren nu her siger at han vil indbyde alle ordførere til en snak

det vil enhedslisten gerne møde op til vi vil helt klart slå på at der er en svensk ordning der er ikke grund til at opfinde den dybe tallerken en gang til vi tror ikke på at der er så stor forskel på sverige

det eneste vi bare vil understrege eller ligesom gøre opmærksom på

indføre den danske ordning vi har nu jeg tror den blev vedtaget tilbage i to tusind og ti eller og elleve jeg husker det ikke så nøje og før jeg selv kom i folketinget og vi gennemførte den først i april to tusind og femten det var jo nærmest en skandale

i virkeligheden kan beholde deres job der er jo rigtig mange i det her land og i sverige der er afhængige af at have et kørekort i forbindelse med deres job det gælder ikke bare chaufførjob det er også folk der kører maskiner og så videre

er et forholdsvis lille antal bilister det drejer sig om og heldigvis for det og mon ikke det i visse tilfælde kan være at betragte som hjælp til selvhjælp at man i to år

frakendelsestiden af kørekortet skal yde denne ekstra indsats for at bilen kan køre det er vi overbevist om at også medtrafikanterne vil påskønne så vi imødeser

der eventuelt kan landes en beretning med det sigte

ni til to tusind og fjorten faldet fra tre hundrede og fire

hundrede og fem det er en fantastisk udvikling men den kommer ikke af sig selv den kommer fordi vi som samfund har taget det problem alvorligt og iværksat en bred palet af indsatser der skal forhindre spirituskørsel dette beslutningsforslag om obligatoriske alkolåse for

spiritusdømte er et muligt næste skridt for at gøre det endnu mere trygt at bevæge sig i trafikken og vi synes i alternativet meget godt om ikke kun at tænke i ren straf men også tænke i tiltag

synes vi der er nogle uklarheder i i

beslutningsforslaget men selve grundideen i

synes vi rigtig godt om og at ministeren så har en

gøre noget ved det problem som spirituskørsel er

vi synes det kunne være forfriskende at diskutere hvordan

bruge sådan en alkolås til

vi vil støtte op om men vi synes det kunne være en god idé at sige til folk der har overtrådt

komme ud at køre noget før det vil vi gerne

gerne tage imod den udstrakte hånd fra regeringen som

kan bruge alkolåse noget mere

mindske antallet af spiritusulykker på vejene som

koster allerflest liv så det vil vi gerne være med til

at bringe det op her i dag og glæder os til det arbejde vi skal i gang

falde den straf at man skal køre med alkolås jeg vil gerne sige

der er behov for en gevaldig opstramning

der er behov for at vi slår meget hårdt ned på spritbilisme

den rapport der kom fra havarikommissionen

to ud af tre ulykker om natten i landzonerne skyldes spiritus det understreger for mig at se at vi har et problem når to ud af tre af de ulykker vi har i landzonerne om natten skyldes spiritus så

kulturelle ting i danmark som gør at det stadig væk i lidt for mange sammenhænge er okay lige at hoppe ud i bilen og tage den hjem

langt til bussen det synes jeg ikke er i orden jeg synes også der er behov for at vi

politisk sender et meget meget klart signal

set anerkender at her er problem som vi er nødt til at adressere jeg synes man skulle gå meget hårdt til værks og det

vil jeg egentlig gerne kvittere for de bemærkninger der er kommet over en bred kam

forskellige tonelejer har jeg

bred opbakning til at vi skal gøre noget

og invitere ordførererne over det glæder mig rigtig

direkte til handling nu vil jeg selvfølgelig også gerne se at det så bliver fulgt op med konkret handling

til såfremt vi ikke kan komme videre med det

om vi skal gå videre med afstemning

de konkrete forslag men jeg håber og tror

vi kan samle en bred kreds af partier som har et oprigtigt ønske om at gøre noget i forhold til de alt for mange mennesker som sætter sig ud i

men det der er det rigtig triste er når det koster alle mulige andres liv og førlighed så har vi i den grad et samfundsmæssigt problem vi

bemærkninger som jeg bare kort vil komme ind på

nogle udfordringer i forhold til prisen det er jeg

var dansk folkepartis ordfører

nul kroner ved at leje den det er stadig væk rigtig mange penge for mange mennesker og derfor kunne det også

større samling for så er der som regel også en vis mængderabat det diskuterer vi meget på sundhedsområdet i de her dage

afsøge således at man måske også fik noget mængderabat nu er det jo sådan at

over halvfemstusind alkolåse i brug fordi der er mange der har fået det installeret i firmabilerne

promillegrænsen lad os endelig tage den det vil

men jeg vil også gerne

det er noget vi er nødt til at få adresseret venstre var også inde på det

nuværende ordning som ikke virkede tilstrækkelig det vil

at det er positivt at vi er kommet så langt i dag at vi nu

bliver inden sommerferien det nikker ministeren til så det vil jeg selvfølgelig holde ham op på han har også et par måneder at løbe på

må konstatere at sverige er kommet rigtig rigtig langt og forskellen på sverige og danmark som blandt andet alternativets ordfører var inde på er trods alt ikke særlig stor det betyder også at vi bør

allerlængst med er den præventive diskussion

diskussionen om alkolåse i sig selv og indførelsen af dem

en isoleret effekt på dem der gør det igen og igen

selv men også ens omgivelser løber når man sætter sig ud i en bil med sprit i blodet

ministeren

studenterkørsel vi er i regeringen positivt indstillet over for en udvidelse af ordningen så flere unge der afslutter en uddannelse får mulighed for at fejre det med studenterkørsel

godt slå fast at jeg mener at det er vigtigt at en udvidelse af ordningen foregår på en måde der er færdselssikkerhedsmæssigt forsvarlig mine embedsmænd er ved at se på hvordan vi kan udvide ordningen og jeg vil da i den forbindelse godt sige at

spørge sig selv hvordan det er gået til at det ikke

en beretning eller hvordan vi nu finder ud af mulighederne for det

komme hurtigt

jo også nogle overvejelser om hvorvidt der er et færdselssikkerhedsmæssigt behov for at indarbejde eventuelle yderligere betingelser for meddelelser af tilladelser til studenterkørsel sådanne betingelser vil dog være afhængige af hvilken uddannelse der søger om tilladelse da jeg synes

er vigtigt at vi får gennemtænkt de færdselssikkerhedsmæssige

aspekter i sagen

også gerne sige til forslagsstillerne at jeg håber

i regeringen ikke siger at vi kan støtte beslutningsforslaget så er det ikke et udtryk for at vi ikke meget gerne vil komme

er jo en masse ting som vi skal forholde os til for eksempel får vi det nu spredt ud over hele året

være noget godt ved men der kan så også være nogle udfordringer

god drøftelse af det her og jeg vil selv gerne stille mig i spidsen for at vi

drøftelse i gang ovre hos mig hvor vi kan prøve

at se på hvilke overvejelser og hvilke spørgsmål der skal til og derfor vil jeg

jeg synes det kunne være en god idé hvis man for eksempel i udvalget

for eksempel tager de her gode intentioner og initiativer

hvordan vi kan få det gjort men

ikke støtter beslutningsforslaget som det ligger nu og det gør vi ikke skal ikke tages som udtryk for at vi ikke kan se at der er nogle gode ting i det tværtimod

at finde ud af nogle modeller som vil kunne indfri både beslutningsforslagsstillernes ønske og

behov for det der kommer

det er mere i det lys man skal se det jeg synes at det er fint at man ikke går ind og siger

foreslået et ord som man kunne bruge i stedet

uddannelserne alle skal have mulighed for det her det er jo sådan at det er en gammel tradition som jo indtil videre

siden da er der jo

ifølge forslagsstillerne selv kommet mere end hundrede ekstra ungdomsuddannelser til og de bør selvfølgelig ikke snydes for

en god tradition hvor man kører rundt med kammeraterne og besøger forældre

mener ikke at der skal gøres forskel på de studerende

som ministeren var inde på at der kan ligge nogle trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger

allerede nu med med de kørsler

også alvorlige uheld

i forbindelse med det her er vi også får strammet op på lovgivningen og sikkerheden ved kørsel med

eksempelvis kunne man jo forestille sig at man stillede krav om at hastigheden kun kunne være

de stativer der er på de her lastbiler skulle være noget højere så man i hvert fald

går gerne ind i det videre arbejde i udvalget

som ministeren var inde på samles omkring en indberetning

samtidig får kigget på om der trafiksikkerhedsmæssigt kan være nogle problemstillinger som vi er nødt til at

studenterkørsel helt konkret foreslås at ungdomsuddannelser af minimum to års varighed bliver omfattet af bekendtgørelsen om studenterkørsel venstre er enig i det rimelige og fornuftige i at flere unge får mulighed for at fejre deres ungdomsuddannelse med studenterkørsel og i virkeligheden burde det jo også som nævnt måske hedde ungdomsuddannelseskørsel i stedet for studenterkørsel det er bare knap så mundret et ord må man sige det er vigtigt for venstre at en udvidelse af studenterkørselsbekendtgørelsen sker under skyldig hensyntagen til trafiksikkerheden en markant udvidelse af kredsen af uddannelser der afstedkommer studenterkørsel vil alt andet lige jo også medføre en stigning i antallet af vogne der skal ud at køre på vejene derudover vil studenterkørslen også blive spredt ud over hele året og studenterkørsel om vinteren kan eventuelt medføre nogle udfordringer derfor glæder det mig

at transport og bygningsministeren er i gang med at se på et udkast til en ny bekendtgørelse under arbejdet med denne nye bekendtgørelse undersøges om der ud fra et færdselssikkerhedsmæssigt synspunkt er brug for at indarbejde yderligere betingelser for at man kan meddele tilladelse til studenterkørsel disse betingelser skal naturligvis så være uafhængige af uddannelsestype og det er netop formålet at ligestille uddannelserne det er selvsagt en forudsætning at de pågældende vogne der skal køres med og holdes fest på skal være synet og godkendt til formålet det kan også overvejes som

meddeles en fartgrænse på for eksempel fyrre kilometer per time med henblik på at styrke sikkerheden omkring disse festlige kørsler som nævnt stiller venstre sig positivt over for

ungdomsuddannelser vi råder over i danmark og som vi gerne vil have de unge til at tage men vi vil gerne afvente transportministerens arbejde med at tilgodese de trafiksikkerhedsmæssige hensyn

det mit håb at vi i forbindelse med udvalgsbehandlingen kan lande sagen med formulering af en beretning på tværs af partierne

foregår ved studenterkørslen

men det er en kendsgerning at der faktisk er sket alvorlige ulykker i forbindelse med det her studenterkørsel jeg har ladet mig fortælle at der også har

som opholder sig på det her lastbillad

i deres ungdommelige kådhed og

jeg synes det er fint at man drikker sig i hegnet når man har fået

det måske var bedre helt at forbyde det her vanvid som vi egentlig mener det er men

det er nok ikke særlig sandsynligt at vi kommer igennem med det derfor er jeg glad for de bemærkninger er faldet fra ministeren om at man er i gang med at kigge på det her

i gang med at kigge på på færdselssikkerheden

og der er nævnt nogle forskellige forslag om måske fyrre kilometer per time

bedre afsikring af ladet på en

det synes jeg virkelig virkelig er glædeligt

der er jo nogle ubekendte i det her hvis man hvis man bare udvider det til hele striben af ungdomsuddannelser også fordi mange af dem afslutter på forskellige

imod at det her

som består af en masse unge mennesker som endnu kan huske da de fik deres eksamen

fem uddannelser at gennemføre det her det er for skørt men det kan godt virke sådan lidt mærkeligt

egentlig synes er vanvittig skal udvides til nogle flere jeg sætter min forhåbning til udvalgsarbejdet

det arbejde som foregår i transportministeriet med at gøre det her meget meget meget mere sikkert

får tilladelse til den form for frikørsel selv med en to årsgrænse ser det ud til at vi vil operere med ikke mindre end en hundrede og fjorten ungdomsuddannelser og dermed også en række uddannelser hvor man afslutter om vinteren når det er koldt og føret er dårligt i liberal alliance mener vi at det er vigtigt at alle disse unge skal kunne stå på et åbent lad mere eller mindre ædru med firs til

ned i nærheden af det en knallert eller en traktor må køre altså tredive til fyrre kilometer

kan dette lade sig gøre vil vi umiddelbart se positivt på sådan en ændring af bekendtgørelsen som der er tale om her jeg skal lige understrege at man selvfølgelig ikke

vis også selv om uddannelsen ikke lige hedder stx

som vi har talt om for tilladelse til studenterkørsel i

at forslaget skaber ligestilling mellem ungdomsuddannelser er en ekstra bonus oven i festligholdelsen naturligvis er der sikkerhedshensyn at tage og det er jo også det vi skal adressere i i udvalgsarbejdet nogle vil også indvende at forslaget ligefrem risikerer at skabe trængselsproblemer især et par uger i juni og til det vil vi sige at den forøgede livskvalitet der kommer af at holde tilbage for en vognfuld glade unge mennesker med dyt og vink og ikke mindst af at vinke tilbage til fulde opvejer trængselsproblematikken

det til gengæld kunne vi også godt tænke tænke os at diskutere hvornår man så må

i åben ladvogn eller hvad vi skal kalde det

synes ikke det er noget man skal have lov til at gøre hvert år bare man har været igennem et eksamensforløb eller et andet forløb vi synes også man kunne diskutere hvad for nogle krav

vi vil også gerne imødekomme det som er kommet frem her i debatten at vi sætter os ned og diskuterer det sammen i udvalget

at også andre end bare dem der har taget

uddannelsessnobberi at det kun er nogle bestemte grupper der har lov

gælde stx og hhx og htx og hf

det er der problemet er jeg vil dog hvis jeg

man også forholder sig til hvad det er for en kørsel man

foretager sig og ikke mindst sikrer og jeg

det er klart at kører man hurtigere

også en større risiko når man ikke er fastspændt det

meget enig i at man skal se på det her således

vurdering af om det også er forsvarligt med de vogne man i givet fald sender ud i trafikken med de unge mennesker

man kan kalde det når man er i en bedugget tilstand og kører rundt på

har for høj en prestige i forhold til andre uddannelser der er for mange der vælger den og så

jo gøre nogle små ting som gør at det også er attraktivt at tage andre uddannelser derfor synes vi det

åbne ladvogne og forstyrrer trafikken og jeg hørte også på enhedslisten at

var nogle meget meget store bekymringer for om det ville udløse kaotiske tilstande og og samfundsomstyrtelse

lidt mere liberal tankegang

jeg ser ikke for mig at der vil være

at folk der har gennemført første trin i revisoruddannelsen eller

stiller sig op på åbne ladvogne og kører skrigende gennem byen

hvis man har gennemført længere uddannelsesforløb ungdomsuddannelser hvor man selv føler at det er

bedrift at man kan svinge sig op på de nagler hvor man begynder at gøre den slags så jeg ved ikke hvor meget regulering der i

det bliver lige så godt kan man sige at gå den vej som at gå

den almene gymnasievej derfor synes jeg det allervigtigste i det

jeg kan sagtens følge

og alle ordførernes kommentarer om at der selvfølgelig

jo sådan at man faktisk skal søge politiet for at få en tilladelse til at køre den her kørsel

er også meget glad for at ministeren er åben over for

sikkerhedsmæssige forhold

som blev bragt op da det her forslag var oppe sidste sommer og som handler om veteranbiler

og hvis de skal leve op til kravene som de er i dag om fartskrivere

og hvorfor skulle vi stille så skrappe krav til netop de biler som

en mindeværdig oplevelse det håber jeg også vi kan få en

så vi kan sikre at så mange som muligt får mulighed for at få den her oplevelse

de steder hvor vi i dag har et campus hvor man kan sige

det virker så barokt og derfor er jeg

så mange unge medlemmer

de kan overtale selv de ældre koryfæer til at sige at

så tak for det jeg glæder mig til

beretning og sammen med ministeren kan få skabt en ny bekendtgørelse der kan gøre det her muligt på en fornuftig

til kanten og at det også muligvis kan have en positiv og motivationsfremmende indflydelse på de elever der hænger lige omkring grænsen for at bestå

en ekstra indsats for at klare sig igennem fordi de ikke vil gå glip af den sociale værdi der ligger i studenterkørsel

til yderkanten af hvad der ligger i det her det er en glædelig begivenhed og folk synes det er morsomt og man drikker sig godt fuld og så videre

give den ekstra anerkendelse som kan have en værdi

andre uddannelser at bruge den her værdi og

få den fornøjelse og den glæde og den anerkendelse som